familiernes optimisme er høj

godt på vej til at lægge den økonomiske krise bag os

til gode vi skal have alle med det skal være attraktivt at bo arbejde og drive erhverv

det er virksomheder som beskæftiger mange mennesker i de dele af landet hvor det ellers kan være svært at få et job vi har allerede gjort meget for landbruget vi har gjort det muligt at producere flere slagtesvin vi har fjernet byrder og særregler som en del af vækstpakken for eksempel skal medarbejderne ikke længere på hygiejnekursus hvis det vurderes at sidemandsoplæring fungerer bedre og vi har med bred opbakning her i folketinget vedtaget

halverer randzonearealet sagsbehandlingen af husdyrgodkendelser bliver mere effektiv vi skal

vi tillader nye ejerformer det er noget landmændene har efterspurgt i mange år nu får de muligheden men selv om vi har gjort meget kan

det vil regeringen gøre vi vil give landmændene nye og bedre muligheder for at investere i moderne staldanlæg og maskiner i alt otte hundrede og halvtreds million kroner skal målrettes investeringer i nye og moderne kvæg og svinestalde det er en del af regeringens oplæg til udmøntning af landdistriktsprogrammet for de næste tre år vi forventer at det

op til tre milliard kroner i dansk landbrug det er mange penge og det vil

gavne miljøet og skabe arbejdspladser

dele af danmark hvor der er hårdest brug for det jeg håber naturligvis at folketingets partier vil være med

at give danske mælkeproducenter en afdragsordning så de bedre kan investere

baggrunden

mælkeproducenterne får nye muligheder for at øge produktionen når eus mælkekvoter ophører vi ved at danske mælkeproducenter og mejerier

allerede er konkurrencedygtige på verdensmarkedet og derfor er flere gået i gang med at udvide produktionen

får en afgift på omkring to hundrede million kroner i år fordi de har overskredet kvoterne vi giver nu mulighed for at betale afgifterne tilbage over tre år i stedet for en år

fremme investeringer og arbejdspladser i landbruget og derfor har vi lagt de her ting frem

i sidste uge underskrev jeg en fælleserklæring sammen med landsstyreformanden og

kommissionens formand om grønlands partnerskab med eu det er en vigtig erklæring det sender et stærkt signal om at

vi ønsker at udvide og styrke vores fælles samarbejde for eksempel inden for råstoffer klima og energi forskning og turisme

hvis regeringen har lyst til at diskutere det med os på et tidspunkt så vi kan give vores landbrug nogle nogle egentlige konkurrencemæssige forbedringer stiller vi meget gerne op til det

valget nærmer sig dag for dag

jo til og og ligesom der måske var et mønster i formandens advarsler

med taletiderne hvor man aner at vi har en tendens til

til valg valg gik socialdemokratiet jo til valg med en fair løsning og fair forandring to lærere i alle klasselokaler lavere takster

flere penge til kommunerne jeg tror at det er to tredjedele af landets kommuner der i dag har færre penge men dengang skulle alle have flere penge flere penge til dem på overførselsindkomst som blandt andet skulle betales af millionærskat og aktieomsætningsskat dagpengereform og efterlønsreform skulle rulles tilbage og alt kunne fikses på tolv minutter sådan var opspillet til sidste valgkamp indtil man mødte de gængse regnemetoder og det hele faldt fra hinanden og viste sig at være underfinansieret med et sted mellem to og tyve

kroner rigtig mange løfter blev brudt

det gik som det gik og nu går det også bedre med dansk økonomi og det gør det

men i stor udstrækning har ført den politik som den var imod indtil den blev regering men nu nærmer der sig

og nu synes jeg at man begynder at kunne se et mønster gentage sig

den her debat i gang vil jeg egentlig bare lige spørge statsministeren

jeg selv fandt glæde ved da man kom ned fra det sorte tårn det man var gået til valg på var ikke længere genkendeligt men

i stedet et forsigtighedsprincip

man var så aktiv involveret som herre lars løkke rasmussen var

og det har været et meget nyttigt princip hele vejen

på økonomien i den offentlige sektor dengang herre lars løkke rasmussen

man havde nemmere ved at vinde på

være sikker på at budgetterne

nu er det sådan at budgetterne bliver holdt og det er jo fordi

bruge for mange penge som man gjorde dengang

også gennemført efter valget sådan at budgetterne nu holder der er styr på dansk økonomi det

fremadrettet har mulighed for også at bruge lidt flere penge hvert år på vores velfærd vi har afsat syv og tyve milliard kroner over de næste år hvor venstre har afsat

sin økonomi og ikke bruger flere penge end man har det er noget nyt vi har indført med den her regering sådan

ud i fremtiden

nu bare prøve at være konkrete regeringen har fremlagt nogle initiativer oven på den frygtelige terrorhandling

i københavn for snart en

og jeg går da ud fra at regeringen selv mener at den terrorpakke man har lagt frem netop udgør en sådan

som mangler i perioden to tusind og seksten til atten for er råd til regeringens terrorpakke skal skal finansieres

rart at få et svar på bare for at starte et sted

vi gerne allerede nu sammen med venstre for

venstre er en del af politiforliget vil afsætte de her penge og

afsat de penge der er nødvendige til en terrorpakke

at vi kunne rulle vores terrorpakke ud over de næste mange år

det fordi venstre ikke ønsker at være med

tror jeg hænger sammen med at det er venstre der har et problem

ikke har finansiering til alle de ting man går og lover danskerne

tværtimod opererer regeringen jo altså med en megaskrænt sådan at politiet alt andet lige i år står med lavere bevillinger medmindre man fylder skrænten op forinden og så har man større finansieringsmæssige udfordringer det står mig ikke klart hvor de fire hundrede og sytten million

et billede af at der er styr på butikken og det kan jeg da godt forstå for

derfor at man ikke vil tale særlig åbent om at man nu

og når man læser i lovforslaget

første maj to tusind og seksten for at undgå at det forventede engangsunderskud

på en milliard kroner falder i to tusind og femten

at sikre at danmark holder sig inden for underskudsgrænsen i eus stabilitets og vækstpakke i to tusind og femten

her er noget regeringen gerne vil men som den er nødt til

mere hvis man også kigger på togfonden

har lagt et råderum ind så vi har råd til de

alle reserver og opfordre kommunerne til at åbne deres budgetter man har ikke pengene

så vi år for år har et råderum til den slags udgifter som beskrives her

jeg har passet på dem og glæder mig over at der er

til noget noget og jeg kan da godt forstå at

skabe et billede af at der er styr på det men man er

man været rundt i hele danmark og sagt nu kommer investeringer for otte og tyve milliard kroner der er bare lige det lille problem at olieprisen er raslet

at den her fond er underfinansieret med atten milliard

så går den ud på at det der skal bygges skal bygges og hvis pengene ikke er

er det skattestigninger er det nogle sygeplejersker der skal fyres fordi der skal bygges en ny

vejle fjord eller hvad er det det kan jo noget at man bare står her

indfries når olieprisen er faldet og der måske mangler atten milliard

men kunne venstre

en plan frem for hvordan man agter at finansiere de her ting

som de allerede har aftalt med os

men så vi tværtimod har råd til at udvikle vores offentlige sektor og også har råd til uforudsete

i femten år hvordan er det finansieret ja det er finansieret ved en

og man må jo også satse på at de muligheder der er for at man efter et år kan få familiesammenføring ikke rigtig ibrugtages af nogen at der ikke kommer nogen børn og at der ikke kommer nogen ægtefæller for ellers har man da et problem

engang grund til at snakke to tusind og seksten

bare snakke efteråret for når man kigger ned i det her har regeringen jo skabt et indtryk af at man har styr på tingene der skal spares en milliard kroner på udviklingsbistanden men man har kun gjort sig ulejlighed med at definere halvdelen om den anden halve milliard siger man det vender vi tilbage til til efteråret hvis det bliver aktuelt altså

en ren tilståelsessag det er ren spekulation i at der er et folketingsvalg med sikkerhed inden vi kommer ud af to tusind og femten og så er der lige lagt en bon

måske kunne statsministeren her i dag løfte sløret for hvordan den her halve milliard

hvad vil man gøre

også kommer flygtninge i 2016

man gøre med den udfordring der kommer af at

havde regnet med men nu må vi se når året er gået

det er noget der afgøres af de forhold der er ude i verden

vi finansierer merudgifterne i femten ved at omprioritere noget fra den samlede udviklingsbistand vi

af den besparelse på finansloven og så afventer vi

vi ville ikke lave en og tredive lempelser vi ville ikke give en flygtningefamilie en lønforhøjelse på ethundrede og tyvetusind kroner for nu bare at nævne noget konkret det der bekymrer mig

billede man bygger op man har været en tur ude i børneværelserne og taget fremtidens pensionsindtægter ind statsministeren ved jo lige så godt som jeg at hvis ikke man havde lavet det her lille nummer hvor man

på tingene underskuddet eller gælden er vel tredoblet siden statsministeren blev statsminister og hvis ikke man havde lavet det her lille prokuratornummer med den fremrykkede

have været noget der ligner ottedoblet siden statsministeren

her lille tour de force over nogle forskellige emner og listen er jo desværre for lang til at den kan nås på seks spørgsmål vil jeg da gerne bede statsministeren om at bekræfte at regeringen har fremrykket pensionsbeskatningen alene for at få årets husholdningsbudget til at hænge sammen

det generationstyveri det skal jeg nok lade være med men kan statsministeren bekræfte at overvejelsen bag at man har været ude i fremtiden og hente beskatning ind fra pensionsmidler der ellers først skulle beskattes i fremtiden

ærgerligt at det er kommet dertil for venstre at det er kommet dertil for venstre er at man

tale imod bedre vidende i de her situationer

herre lars løkke rasmussen opregner i dagens aviser

de beslutninger hvor vi har besluttet

ud af at man skal bruge alle reserverne uden at man skal åbne budgetterne ude i kommunerne det er venstre der har

lars løkke rasmussen venstre har rejst et problem om nogle penge der

sikre at det bliver set som et både bæredygtigt og legitimt erhverv vi har gjort det klart for eu

at de må løfte opgaven med at udrydde de misforståelser der er og informere

ordentligt om det her i forhold til eus importforbud

få udryddet nogle af de misforståelser der er og også

særlige betingelser der har vi jo et tæt dansk grønlandsk samarbejde for at sikre

bliver båret ind i de aktuelle forhandlinger i rådet og det gør vi naturligvis

den grønlandske interesse der har været ført nogle meget negative kampagner og det er et hårdt arbejde at få den grønlandske sælfangst til at

igen kan afsætte sine produkter så der

min opfattelse at danmark og grønland arbejder tæt

har fra grønlands side så at konkludere at den danske regering ikke er optaget af er jo ganske enkelt forkert

hvornår man behandler tingene i europa parlamentet men at konkludere at det er noget vi ikke er optaget af

det er jeg nødt til at få få sagt

ved spørgeren jo også godt at det er en utrolig vigtig sag for både danmark og grønland

det er regeringens klare holdning at

skal komme grønland til gode det er også det der har været vores målsætning hele vejen igennem

at finde den løsning der er mest til gavn for

meldt ud at de forhandlinger nu er på et konstruktivt spor

vi har forsøgt at arbejde meget tæt sammen og også

og invasionen i ukraine har rusland ændret adfærd det samme har

og truer endda med atomvåben

minder fra den kolde krig er pludselig aktuelle hertil har vi truslen fra syd hvor terrorister og hellige krigere truer vestlige værdier

konfrontation ustabilitet og utryghed sætter dagsordenen

beskæftiget sig meget med eus forhold til

med ansvar for sikkerheds og forsvarspolitik for det samlede rige

der er fiskeriaftaler mellem færøerne og rusland

har været godt i mange år og eksporten til rusland er vokset

mange på færøerne er imidlertid betænkelige ved ruslands nye og aggressive udenrigspolitiske kurs

jeg vil gerne høre hvilke overordnede overvejelser statsministeren har i forbindelse med rigsfællesskabets samlede sikkerheds og forsvarssituation set i lyset af ruslands ændrede adfærd

noget grundlag for at antage at udtalelserne fra den russiske ambassadør på nogen måde skulle ændre trusselsbilledet vedrørende

jeg synes ikke vi behøver at gå nærmere ind i en debat af de udtalelser

det at selv om det er sådan at færøerne ikke

af ruslands forbud mod import af fødevarer fra blandt andet eu

og regeringens forventning at tredjelande ikke udnytter situationen ved markant at øge eksporten til rusland af de varer der er omfattet af sanktioner det er jo også en holdning som udenrigsministeren har meddelt landsstyret det

at med den snilde som vi normalt har i

vi også godt overkomme den situation at der er visse forhold der gælder for danmark

landes luftrum imod russisk adfærd ved grænserne

vi ser også at danmarks militære tilstedeværelse i grønland er stor imens den på færøerne er droslet kraftigt ned de seneste år

spørgsmålet er om regeringen

grad er opmærksom på at færøernes store

og at det kan være nødvendigt med synlig og og afskrækkende

i færøsk farvand

særligt i udenrigspolitisk nævn hvor også færøerne og grønland jo har fuldt legitime interesser i at deltage

ved det sidste militære bidrag i forhold til isil

hvordan kampagnerne pryder bussider

at række langt og til alt hvad man ønskede efter valget

man overtog den daværende regerings økonomiske politik i allerbredeste forstand som

så kørte man videre derfra løfter eller ej nu står vi så over for et nyt folketingsvalg og nu begynder melodien

forsøger at forsimple det hele og foregøgle danskerne

det jeg godt vil bruge min spørgetid til her i i spørgetimen i dag

var lidt inde på her tidligere

vigtigt med de rigtige tal sagde statsministeren det synes jeg

synes jeg det er interessant at se de økonomiske konsekvenser

økonomiske konsekvenser når det handler om asylpolitikken og familiesammenføringspolitikken så er det vel sådan statsminister at hvis man nu sagde at regeringen ikke havde fået sin politik igennem og vi havde haft det samme niveau for asyl

som vi havde i to tusind og elleve da statsministeren blev statsminister så

milliard kroner mere vi kunne bruge på dansk velfærd seks milliard

mere på vores politi og så videre så det jeg egentlig gerne vil

at vi i dag altså i danmark i to tusind og

haft seks milliard kroner mere til dansk velfærd hvis regeringen ikke havde fået sin politik igennem og vi havde fået fastholdt niveauet for asylansøgere og familiesammenføring som det var da

kristian thulesen dahl helt har forstået det

i asylpolitikken bortset fra at vi nu har gennemført den første stramning i

sagt i dansk økonomi og politik

fjorten og forventeligt i år to tusind og femten

at udgifterne i to tusind og elleve var to

i forhold til da statsministeren trådte til

hvis vi havde fastholdt niveauet fra to tusind og elleve

til dansk velfærd til de ældre

til sygehuse til politi og så videre

voldsomme konflikter rundtomkring i verden som betyder at der er flere mennesker på flugt end der har været siden anden verdenskrig

at der kommer mange mennesker til danmark og søger asyl

hvis herre lars løkke rasmussen havde været statsminister i danmark havde der været præcis de samme

de forøgede udgifter så ligger der her ikke en stigning som følge af at man helt bevidst har afskaffet starthjælpen og sagt til alle dem der kommer at de fra dag et er omfattet af kontanthjælpen

herre lars løkke rasmussen havde været statsminister

regeringens hidtidige politik og

set meget positivt på avancerede brændstoffer

vi har arbejdet meget på det her i eu det arbejde har båret kontant

og vi forventer nu at eu kan vedtage et iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer på nul

været med til at presse på jeg kan sagtens forstå

at eller at man ønsker at få en

anden form for statsgaranti til at kunne udvikle projektet

jeg vil ikke forholde mig til om det lige præcis er det der er behov er behov for

at danmark på det her område gør sig gældende og forhåbentlig også vil kunne gøre sig gældende fremadrettet det handler om grøn innovation det handler om udvikling af nye grønne teknologier og jeg glæder mig over at danmark er langt

vigtig dagsorden vi synes det er godt at flygtninge og indvandrere kommer i arbejde i dag vi ved at den bedste form for integration foregår ude på en arbejdsplads det er der man lærer sproget det er der man lærer kulturen det

arbejdsmarkedet

desværre er ufaglærte med nogle af de job

vi oplever at østeuropæerne i dag

at kigge på brancher men i virkeligheden også

sammen med nogle kollegaer være på en arbejdsplads og jeg håber da også at nogle af de arbejdspladser hvor der er rigtig mange øst og centraleuropæiske ansatte

og jeg håber naturligvis at man vil have fokus på det

god samfundsøkonomi at vi sikrer

hurtigst muligt kommer ud og bidrager til samfundet og

eller anden form for bidrag for den ydelse

de nødvendige kompetencer til at indgå i fuld skala på

del af statsministerens nytårstale vi

falder altså at der er én voksen til endnu flere børn det

gerne løse og vi vil gerne løse det i forbindelse

det rækker alverden til normeringer men det er dog et lille skridt i den rigtige retning i forhold til at sikre at

børnene bliver behandlet bedre

gerne vil men jeg håber dog

finanslovsmæssigt har diskuteret børn igennem mange år

de er klar til skolen når det kommer

grave virkelig dybt dernede og så rode rundt og så er det super spændende hvad der kommer op for

hvad deres politik går ud på man kan sige at hvis nogen skulle være i tvivl om hvorvidt anders fogh

kontraktpolitik er død så skal man bare forsøge at forstå hvad fru inger støjberg siger når hun forsøger at forklare hvad venstres kontanthjælpsloft går ud på

i et samfund som det danske

har igennem en årrække set at normeringen i vores institutioner er blevet dårligere

blevet færre og færre voksne til at tage sig af vores børn i en rundspørge som dr lavede svarede otte ud af ti pædagoger

en helt almindelig dag var alene med en børnegruppe på gennemsnitlig fjorten børn og forældrene og deres organisationer har jo længe forsøgt at råbe op

råbe vagt i gevær omkring det her og det har personalet i institutionerne sådan set også gjort i politiken forleden så

vi så flere fremtrædende børneeksperter

faktisk truer børns trivsel og og børns udvikling jeg synes jo er et problem vi bliver nødt til at løse

ikke passe at vi i et rigt land som danmark ikke har råd til at sikre at vores børn får nogle trygge rammer når de er i daginstitution og i enhedslisten mener vi jo at der er en rigtig god løsning der kan stoppe den her negative udvikling nemlig at indføre et loft over hvor mange børn der må være per voksen i vores børnehaver og vuggestuer præcis ligesom vi i dag har et loft over hvor mange børn der må være i klasserne i folkeskolen det handler simpelt hen om at give børn nogle rettigheder så mit spørgsmål er vil regeringen og statsministeren være parat til at lovgive om såkaldte minimumsnormeringer som lægger et loft over hvor mange børn

skal jo netop bruges på øget normering

også nævner er det noget vi har været meget optaget af

normeringerne men at love en

man skal også kunne overholde sine budgetter man skal kunne betale

vi altså gået ind i det her sammen med sf og enhedslisten hvor vi

har afsat midler til

få måneder før sidste folketingsvalg var

socialdemokraterne tilhængere af minimumsnormeringer og det samme gjaldt i øvrigt de radikale og sf og jeg vil gerne læse op hvad vi sammen skrev

i en beretning til lovforslaget om minimumsnormeringer vi skrev og jeg citerer der er set nogle grelle eksempler fra virkeligheden på

når der ikke er nogen regler for minimumsnormeringer og så fortsatte vi derfor er der behov for at fastsætte en minimumsnormering for dagtilbud ligesom vi har klassekvotienter for folkeskolen sådan at vi sikrer

der er sket det at vi har afsat flere penge

har brugt nogle flere penge på vores børn

skal man jo også have midlerne til det og der må jeg sige

kan sagtens forstå at det er noget enhedslisten er optaget af

men egentlig vil jeg slutte af med at sige at

vi ikke gør det med det samme vi har afsat mange penge men den nye melding fra

imod at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne så skal vi bare overtale

men jeg må sige at i forhold de vanskelige tider vi har været igennem så er jeg egentlig meget godt tilfreds med at vi ved to finanslovsforhandlinger

vores børn og den sidste portion her handlede jo netop om normeringer

hvor der kan være særlig travlt

kommer op på fire og halvtreds procent i to tusind og tyve

i beskæftigelsesfrekvens og da det kun er tre

procent højere vil det sige at vi

en og halvtreds procent

vi er så ufattelig dårlige til at integrere ikkevestlige indvandrere på vores arbejdsmarked måske er vi et af de dårligste lande i verden til det her

en mindre kontanthjælp man havde en starthjælp og den slags

ikke bidraget særlig meget så på den måde må vi nok konstatere at den fælles indsats der har været over de seneste tyve år

ønsker at omlægge integrationsprogrammet så der bliver mere fokus på at man kommer hurtigt ud og får berøring med arbejdsmarkedet

bruger for lang tid på at lære dansk det

synes det er dårligt at lære dansk men måske kan det være en god idé at gøre det samtidig med at man er på en arbejdsplads

jeg fik lov til at komme i bilka

starten af året det var meget omtalt og

noget af tiden og gå på sprogskole andre dele af tiden

det her integrationsoplæg så jo vi skal sikre at de mennesker der kommer

gjort til klienter men at de så hurtigt som muligt kommer ud på det danske arbejdsmarked og det er dybest set det vores nye oplæg om flere

stigning fra en og halvtreds til fire og halvtreds procent i to tusind og tyve det er stadig væk ufattelig dårlig integration og vi har vel hørt alt hvad regeringen har på bedding på nuværende tidspunkt der må være en anden årsag til

til klienter men de skal tværtimod hurtigt

af det vi gør er så det vi har lagt frem nu hvor vi ændrer på integrationsprogrammet og sikrer at

for at få rigtig meget danskundervisning i starten kommer man hurtigt

ikke alle svarene nogle af svarene ligger jo også i vores folkeskolereform som vil sikre at flere børn kommer med

førtidspensionsreform så vores mange reformer sigter jo også på at få flere med indvandrerbaggrund ud

i england ja man har også fundet

sektor som man kunne undvære men til gengæld er der

imod fire gange så mange jobs i den private sektor i danmark prioriterer vi

til at lette skatten markant i bunden så der kommer en efterspørgsel efter den her arbejdskraft det er det der er problemet statsminister man insisterer på at

kanelkontrollanter er et udtryk for en offentlig service som vi ikke kan undvære

ting så vi får midler fri til at sænke skatten så vi virkelig kan få folk integreret på

fordi der er nogle jobs som trækker i dem den vej synes jeg at statsministeren at pege på

være tilfreds med fire og halvtreds procent i totusinde

et mindre velfærdssamfund men indrøm dog over for borgerne at det så betyder dårligere service

det er langt ude at komme med kanelinspektører i den sammenhæng når vi taler

om hver tiende medarbejder i den offentlige sektor det er mange mennesker og det kan

man med det britiske arbejdsmarked

optaget af og det er meget meget langt fra det danmark

varige jobs der er tale om nogle kunstige støtteordninger hvor man blandt andet laver nogle udefinerede nyttejobs og

det er jo naivt at tro at fordi man sender indvandrere ud i tre måneder i et job med løntilskud eller i et nyttejob så bliver

jo ikke ret mange som tror på og i stedet skulle regeringen have brugt nogle af de penge på at skabe varige jobs

regeringen sådan benytter sig af kunstige støtteordninger

vi så nøjagtig det samme

virkede og det var den som skulle hjælpe tusindvis af danskere

det samme nummer med kunstige støtteordninger som har spillet fallit én gang skulle virke

forkert når statsministeren og regeringen laver et integrationsudspil som er baseret på arbejdsmarkedspolitik

værdier det danske medborgerskab den danske deltagelse

jo stadig væk muligt at leve i et parallelsamfund hvor man

er en del af det danske samfund

et fromt ønske om at flere begynder at gå lidt mere til spejder som der står

blandt andet har fået en formand som er aktiv i hizb ut tahrir

nødvendigt i et integrationsudspil at lancere andet end bløde initiativer og

over for parallelsamfund

at reproducere det her i dag det er en ret stor fejl men når vi nu taler sådan alvorligt om de mange flygtninge der kommer nu

mange flygtninge for der er krig i verden

at man ændrer integrationsprogrammet således at man at have en masse sprogkursus kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet i nogle virksomhedsrettede forløb

den ene eller på den anden måde

fra kravet om de syv og tredive timer fordi det ganske enkelt har

og fordi det vigtigste

her er at komme ud og få kontakt med arbejdsmarkedet vi ønsker ikke at gøre folk til klienter og derfor skal de så hurtigt som muligt ud og yde noget for det de får fra samfundet

at man hurtigt skal ud og i kontakt med arbejdsmarkedet

skulle føre til varigt arbejde hvilket ingen jo tror på

jo ikke er noget nær

har det må man bare erkende store problemer med integrations og asylpolitikken hvordan synes statsministeren så at det nye socialdemokratiske løfte om flere krav til indvandrere og

andre mennesker som har et arbejde

flygtninge der kommer til danmark skal gøres til klienter

at de konservative

være negative over for at vi ikke ønsker at man skal udvikle sig til klient når man kommer til danmark men at man skal arbejde eller bidrage for den ydelse man

arbejdsfællesskab jeg har meget vanskeligt ved at se hvordan det konservative folkeparti

deres modstand mod at vi nu stiller nogle nye krav

at alle partier selvfølgelig har en

i alternativet har vi vi så identificeret tre nemlig klimakrisen det vi kalder empatikrisen som handler om

vores evne til at udvise solidaritet og empati og sætte os i

andens sted og så systemkrisen som jo handler om hvordan markedet i sig selv ikke kan løse de her udfordringer vi står over for og det kan det offentlige for så vidt heller ikke

og det kan det frivillige heller ikke så hvordan tænker vi nye samarbejdsrelationer og nye samarbejdsmodeller vores bundlinje er at der skal være positive tal

den økonomiske bundlinje men også på den miljømæssige og den sociale så mit spørgsmål til statsministeren

er egentlig meget principielt hvad mener statsministeren er de helt afgørende udfordringer som

fintmasket sikkerhedsnet og vi skal selvfølgelig også have miljømæssig bæredygtighed i vores samfund

for vores samfund så er det dybest set at vi kan få lov til at bevare det er særkendet ved danmark danmark

meget stærkt fællesskab og det er mit ønske at vi kan udvikle det danmark vi har

begynder at se mere positive ud den største positive nyhed for mig var faktisk faldet i ungdomsarbejdsløsheden hvor danmark har en positiv rekord

rigtig glade for det

undertegnede og alternativet er selvfølgelig

i to blindgyder den ene

klodens knappe ressourcer

ikkehensigtsmæssig måde som faktisk vil tippe kloden ud over kanten den anden er næsten endnu mere

statsministeren og regeringen vil sikre at der stadig væk er positive tal ikke bare

ikke går hurtigt nok men det er vores ambition

er så optaget af at vi skal kunne bevare det danmark

forudsætningen for at vi kan have

det betyder så også at vi skal arbejde en del alle sammen

have økonomisk vækst

får stress fordi de løber så hurtigt på den anden side har vi en stor gruppe af arbejdsløse som også får stress fordi de er sat uden for

i dag gået ud med et forslag om at nedbringe arbejdsugen til tredive timer

en ti årig periode og ambitionen bag det er selvfølgelig at vi deler det arbejde der er

balance mellem arbejdsliv og familieliv så synes statsministeren det er en god idé på sigt at sænke arbejdstiden og dermed også skabe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

det er ikke tilfældet og så går vi til afstemning

billige realkreditlån og vi ser desværre i de her år det viste en høring i landdistriktsudvalget desværre også at der er visse steder hvor der er store udfordringer det er

at man kan få solgt sin bolig tilliden til at man kan

det der er baggrunden for at sf har

som vi om lidt forventer bliver stemt nederst

et udvalg i landdistriktsudvalget som kigger på nogle ting jeg tror desværre bare ikke at det løser den her udfordring

en udfordring som markedskræfterne løser

ikke nogen steder hvor man vil finansiere

de her boliger og virksomheder i yderområderne

dagligvareforretningen er lukket så tager man bestik af om det her er en investering man har lyst til at foretage og så bliver svaret et nej vi ved fra norge at der findes velfungerende modeller

sikrer at man har en nogenlunde fornuftig rente som er til at betale

vi synes i sf at det er et selvmål i den her debat at

man ikke kan kigge på de

bliver til noget men vi håber så også at tiden modner vi tror at debatten kommer igen

jeg foreslår at lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

for en notar det vi diskuterer i dag har ikke noget med testamenter gøre det har noget at gøre med fremtidsfuldmagter men det minder lidt om det

har fremtidsfuldmagten virkning inden man dør det vil sige at man opretter fremtidsfuldmagten eksempelvis i dag og den får så også en virkning fra det øjeblik man bliver dement eller kommer i en tilsvarende situation og afslutter sin virkning når man er død der er en meget alvorlig lapsus som jeg er nødt til at henlede alles opmærksomhed på

der er ingen som helst kontrol med

der kræves ingen vidner der kræves ingen notar eller lignende og det indebærer altså risiko for at der kan komme en lovlig smart person

om at han skal oprette en fremtidsfuldmagt

men vi er åbenbart hvis man stemmer imod venstres forslag i gang med at acceptere det i relation til fremtidsfuldmagter

går på at der skal nøjagtig de samme sikkerhedskrav til det vil sige to vidner eller også en notar for at en fremtidsfuldmagt er gyldigt oprettet det er efter min opfattelse retssikkerhedsmæssigt livsfarligt livsfarligt at gøre noget andet så jeg vil henstille

stemmer ja og skulle man være helt i tvivl kunne man jo prøve at kigge på hvad advokatrådet

i finland og på den måde retsstillingen er på vej til at blive i sverige det er et alvorligt retssikkerhedsmæssigt problem vi

uden nogen som helst form for overvågning af den mentale tilstand

lokkes til at skrive en fremtidsfuldmagt og måske oven i købet sætte en lidt tvivlsom person der har lokket vedkommende ind

ind som fuldmægtig jeg vil anbefale

i reglerne for fremtidsfuldmagter hvis man mod forventning stemmer imod

seks og halvtreds ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer to stillet og tiltrådt af

seks af et mindretal nu tiltrådt

ønskede han fornyet udvalgsbehandling

han nikker og det vil jeg så foreslå bliver tilfældet forslaget henvises altså til fornyet

sager hver for sig

er en del af energiaftaler og efterfølgende aftaler blandt de partier her i folketinget der står bag

lovforslagets måske vigtigste punkt

kommissionen har stillet spørgsmålstegn ved den måde hvorpå vi håndterer pso støtten til el fra vedvarende energi anlæg

herunder også fra solcelleanlæg

jo ganske små ændringer vi undgår fra to tusind og seksten at give støtte til anlæg der er på mere end

søge inden man kan etablere og få støtte

strømmen fra et vedvarende solenergi anlæg

ligesom det også er fornuftigt at ministeren pålægges at holde øje med prisudviklingen herunder om om støtten er

lovforslaget er også inde omkring horns rev tre og her kan vi jo glæde os over at

en rigtig god pris på

kom ned på otte og halvfjerds øre det er et niveau som vi synes er

ganske fornuftigt og over en ti årig periode sparer vi så mere end to milliard

en afskaffelse af treledstariffen

kommissionen også her har øje på danmark og den måde som vi håndterer støtten til el fra decentrale

de anlæg fremadrettet både i forbindelse med afskaffelsen af treledstariffen men også når det der hedder grundbeløbet

derfor er det ganske fornuftigt at vi i kredsen af energiforligspartier er enige om at sætte os ned

og få analyseret hvilke muligheder der er for at sikre at den fornuftige og miljøvenlige fjernvarme også har en plads i den fremadrettede energipolitik

vi ikke kommer til at sende unødig store regninger ud til fjernvarmeforbrugerne

de store centrale kraft varme værker kan omstille fra kul til biomasse

andet gartnerier og andre virksomheder som modtager varme

kommer økonomisk alvorligt i klemme når værkerne omstilles fra

afregning for for

den varme som virksomhederne modtager fra anlæggene og muligheden for at de både

kan modtage eller få anlægsstøtte

driftsstøtte samlet set er det et lovforslag som vi umiddelbart kan støtte vi skal selvfølgelig nu i gang med med udvalgsbehandlingen hvor det også bliver nødvendigt at vi

i folketingssalen men det jo også rigtigt hvad herre lars christian lilleholt sagde

et udtryk for at det brede aftaler og at det er et udtryk for hvordan vi håndterer

implementerer vores energiaftaler

jo rigtigt at det her også et stykke hen ad vejen har handlet om at håndtere præciseringer og nye retningslinjer og andet i forhold til hvordan man kan udbetale støtten til vores vedvarende energi og sikre den samtidig med at det er eu

men vi har lavet nogle tiltag som gør at vi kan arbejde videre

den rigtige løsning på hvordan vi fremadrettet sikrer støtten til vores vedvarende energi samtidig med at vi gør det på en måde som er i overensstemmelse med eu reglerne

blev nævnt at treledstariffen bortfalder og det giver i første omgang

fordi der også findes et grundbeløb de fleste er allerede i dag gået

grundbeløbet og det vil også være en mulighed for dem der nu ikke længere kan få treledstariffen men det er jo også rigtigt som venstres ordfører

et grundbeløb der har vi givet hinanden håndslag på at det er en snak vi tager så snart vi har et bedre beslutningsgrundlag på ryggen af den afgifts og tilskudsanalyse som

vi med dagens lovforslag jo

jeg synes det er et rigtig godt eksempel på hvordan

innovere det er et eksempel på hvordan man i en udbudsproces som den der har været gennemført har kunnet indgå en dialog som alt i alt har skaffet os bedre og billigere grøn energi og jeg synes det lover godt

vind til havs det er selvfølgelig en en vigtig del

om fremtidens energiforsyning derfor er jeg glad for at vi både har fået så godt et tilbud og at der var bred opbakning blandt forligspartierne til at slå til på

den pso ordning til støtte af vedvarende energi som vi

i danmark har aftalt og vedtaget i folketinget er

for eksempel at energianlæggene højst må have en effekt på fem hundrede

der er søgt om støtte til det

for sig være ganske naturligt at det er på den måde

horns rev tre som jo har været i udbud og hvor vi har fået en en pris på syv og halvfjerds øre per

billig pris i forhold til hvad man har set ellers

det er jo ting som som vi selv har været med til at aftale og og til fulde står ved

rigtig ærgerligt at den den lovgivning som vi har aftalt mellem folketingets partier og vedtaget her nemlig om pso ordningen som et meget bredt flertal

siger det må i ikke og i skal lave en en ny ordning det er selvfølgelig helt uacceptabelt og jeg synes efterhånden at vi dagligt

med kanelpatruljerne derude på bagerierne

solceller og til husstandsvindmøller som er blevet underkendt og det er

dansk folkeparti støtter vi lovforslaget

tid på eus godkendelse af støtten til de to former for vedvarende energi det var ikke rimeligt over for de mennesker som måtte vente og vente derfor er det en god idé at kræve at støtten er opnået inden man begynder at bygge de her anlæg loven medfører også at kraft varme værker som leverer fjernvarme til procesformål både kan opnå tilskud til omlægning til vedvarende energi og til driften bagefter det er med til at drive den grønne omstilling frem med loven afskaffes også den såkaldte treledstarif den har ikke vist sig at få de decentrale kraft varme værker til at producere strøm

så derfor er det en god idé at afskaffe den tilskuddet går i stedet over til det såkaldte grundbeløb

sidst men ikke mindst indeholder loven prisen for støtte til havvindmølleparken horns rev tre ud

tilskuddet per kilowatt time bliver syv og halvfjerds øre og det gør det til den billigste havvindmøllepark i europa det er meget glædeligt at se at teknologierne udvikler sig og bliver billigere det radikale venstre mener at en fremtid uden kul og olie er prisen

men alligevel er det også rart når prisen falder som vi har set det med den her havvindmøllepark vi kan samlet set støtte

radikale venstres ordfører sagde før om at teknologien udvikler sig

rart at se i praksis at at noget af det

en mere fleksibel udbudspraksis i det her land

forholdsvis lang periode

den kurve nedad i helt samme stejle takt men vi kan sige at det er med til at bevise

bliver i verden jo billigere bliver det

og det er jo i virkeligheden hele ideen bag

i dansk energipolitik det andet jeg vil sige

med med eu reglerne og vi er jo i det der svære felt at

hvad man plejede at gøre i eu og så er der jo kommet nye statsstøtteregler som vi så er

i processen her derfor ligner det her forslag

sådan set også det det er kan man sige altså en lappeløsning på noget vi har fået afvist det sidste jeg skal sige

har sagt om afskaffelse af treledstariffen

vil jeg understrege at for dem der nu sidder og hører på det og dem der arbejder med det her i fjernvarmesektoren så er det nok lidt vigtigt at vi giver et løfte om at vi vil kigge på to tusind og atten hvor grundbeløbet forsvinder for det er jo

og venter på hvornår finder vi en løsning her og den skal vi jo

og og tilskudsanalyse som vi er blevet lovet faktisk i flere måneder ministeren kan jo så

andre ændringer i det en og tres sider lange lovforslag eksempelvis at kraftværkerne nu også kan få støtte ved omstilling til biomasse mens andre projekter kan

end forudsat nemlig de kystnære vindmøller de mange bestemmelser frem og tilbage dækker over det forhold at når man skal reparere på et kludetæppe bestående

får man en masse nye problemer som man herefter om føje måneder eller år må ændre endnu en gang det vil være en ongoing proces gætter jeg på og det planstyrede det planstyrede energisystem

af nye teknologier nye priser og nye muligheder som planøkonomien ikke kunne forudse det bedste eksempel er teknologien på solcelleområdet bottomline i alt dette er at vi i to tusind og fjorten brugte syv

til alle disse velmente tilskud som forvrider markedet og teknologiudviklingen al den stund at når nogle får

fravælger man andre og det er af politiske grunde

stop and go lovgivning herindefra som vi har set så mange gange så mener vi ikke at dette tilskuds og afgiftsregime er godt for nogen måske undtaget dem som selvfølgelig nyder godt af tilskuddene de kommende vindmølleparker horns rev tre og kriegers flak vil med udgangspunkt i de erfaringer vi har gjort indtil nu formentlig komme op i nærheden af

i pso afgift hvorved vi vælger at bruge

tre supersygehuse fordi vi skal kunne sige til andre lande se nu hvor høj en vindandel vi har i vores energisystem

en slik når det blæser for meget ligesom vi må betale en bondegård for kraftværkerne som ikke har noget at lave men skal stå klar når det ikke blæser men vi skal altså nå den høje procent som vi hele tiden bryster os af herinde i dette folketing stiler vi efter et bestemt tal koste hvad det vil også selv om der ingen miljøeffekt er ligesom da vi diskuterede

synes vi altså at det er ret afgørende at der også reelt

deltager ikke i den her diskussion

på overfladen så medvirker vi ikke

understøtter den meget kraftige vindudbygning som sender vores virksomheder til tælling eller i bedste fald ud af landet i torsdags havde vi fyns gartneri

energiudvalget og de er bare millimeter

at dreje nøglen om netop på grund af pso afgiften nej lad os holde en pause med al den her driftsstøtte til teknologierne er modne

forholder vi os så til hvordan vi vælger at støtte den grønne omlægning det synes vi jo er fornuftigt

en god dagsorden det tjener vi ikke bare på som land i

men det er også det der gør at vi har ren luft rent vand og et bedre miljø og

beskrevet som et kludetæppe og en lappelov og det er det jo når man har et afgiftssystem som vores

det er meget fornuftigt at solceller og husstandsvindmøller nu

med hensyn til den del af det der handler om kraft varme værker som leverer fjernvarme

adgang til at de kan få anlægs og driftsstøtte det bakker vi også op om og så er der afregningsvilkår

havvindmølleparker her horns rev tre

vestkysten ved esbjergområdet som jo ikke bare

dem skal vi nu snart til at opføre og her har industrien leveret

det her altså milliarder af kroner billigere så det er også en

det her lovforslag men glæder os til at komme i dybden med det under udvalgsbehandlingen

og fjorten om støtte til elektricitet fra solcelleanlæg

husstandsvindmøller og visse andre

på baggrund af kommissionens to afgørelser fra oktober

en ny ansøgningsprocedure vedrørende støtteordningerne for blandt andet solcelleanlæg og husstandsvindmøller

foreligge et tilsagn om pristillæg fra energinetdk

med til at sikre og dokumentere at støttemodtagerne har tilskyndelse til at modtage pristillæg det foreslås samtidig at der fra

og seksten alene kan ydes støtte til

en bemyndigelse til at der kan fastsættes regler om at energinetdk

skal opgøre produktionsomkostninger

regelmæssigt kan foretages en vurdering af om en støtteordning kan føre til overkompensation ud over tilpasningen af støtteordningerne for blandt andet solcelleanlæg og husstandsvindmøller

indeholder lovforslaget en række øvrige forslag som det er blevet bemærket med lovforslaget foreslås det således at støtteordningen for havvindmøller som indgår i forsøgsprojekter tidsbegrænses til og seksten i stedet for som

og baggrunden er at europa kommissionen alene har godkendt støtteordningen til og med seksten

det vurderes at ordningen ikke vil kunne godkendes af europa kommissionen efter seksten i sin nuværende form ve til proces ordningen foreslås ændret sådan at kraft varme værker som leverer fjernvarme til procesformål kan modtage både investeringstilskud til konvertering fra fossile brændsler til vedvarende energikilder og driftsstøtte i form af pristillæg til produktion af elektricitet baseret på biomasse med dette forslag fastholdes det fornødne incitament for kraft varme værkerne til at konvertere fra fossile brændsler til vedvarende energi

at løftet i energiaftalen om at kompensere procesvarmekunderne for den prisstigning prisstigning omstillingen indebærer indfries i det omfang det er muligt inden for

indeholder lovforslaget et forslag om ophævelse af ordningen med faste afregningspriser for elektricitet produceret på visse decentrale kraft varme anlæg og

treledstariffen er samfundsøkonomisk utilstrækkelig fordi den ikke giver de decentrale kraft varme værker incitament til

når elsystemet har brug for det så derfor foreslås ordningen ophævet og de værker der i dag er berettiget til treledstariffen

forventes umiddelbart at kunne overgå til en ordning med et produktionsuafhængigt grundbeløb

afregningsvilkår for havvindmølleparken horns rev

den billigste park i europa i øjeblikket så vedtagelsen af dette lovforslag et nødvendigt skridt for at vinderen af udbuddet af

horns rev tre kan vide sig sikker på at få det støttebeløb eller pristillæg som indgår i det endelige tilbud

og jeg ser frem til at fortsætte drøftelserne om lovforslagets enkelte elementer i klima energi og bygningsudvalget og jeg skal hermed anmode om en velvillig behandling af

fornuftigt og transparent støttesystem vi har fået lavet i danmark vel vidende at den her lov nu skruer og drejer på alle de

for at finde noget der virker rimeligt og lovmedholdeligt i forhold til eu og tror ministeren at det stopper med det her eller at vi måske om en måned eller to igen skal justere på mange af de her ting hvordan er det overordnede blik ministeren har på det her system vi har fået oprettet i medfør

er mest ambitiøs og er kommet længst i verden og som har produceret en industri der kan eksportere til hele verden

helt indforstået med at for at få disse pragtfulde resultater skal vi både smøre og justere og stramme og hvad man ellers gør for at vedligeholde en teknisk kompliceret maskine det har jeg intet imod så længe maskinen leverer de smukkeste

bredt flertal af folketingets partier

jeg må konstatere at vi har fundet en måde at gøre det

bruge det beløb det koster at lave omstillingen det er villum christensens holdning eller om man ønsker at det og det er så den holdning som

fald har vi gennemført det i forhold til

leve op til i det europæiske fællesskab og de aftaler

i forhold til nitten halvfems hvis man følger med

på energiområdet vil man vide at den nedbringelse vi

aftale ikke på nogen måde i dansk folkeparti har vi

forpligtelser til til nedbringelse af

at der er nogle enkelte som er uden for rækkevidde

alle civiliserede lande skal deltage og påtage sig en rimelig andel af af byrden det er ikke tilfældet her

de lande som man vel kan betegne som

og har påtaget sig nogle forpligtelser det er desværre ikke forpligtelser som som rækker særlig langt i det globale perspektiv idet alle de store udledere

både canada japan og rusland har forladt aftalen igen

det ikke er en aftale som som alle

er nogen grund til at danmark er med i det og vi har i øvrigt foretaget

i danmark kan det virkelig være rigtigt at dansk folkeparti

den her beslutning som er en forudsætning for at vi overhovedet

jeg ved at herre mikkel dencker var i doha så herre mikkel

godkendelse af det her var en politisk forudsætning for at forhandlingerne

med henblik på at lave en global aftale som faktisk omfatter alle det

forudsætningerne for at komme dertil var lige præcis at man i de lande som

vi kalder kyotolandene altså de lande

gerne vil bringe til til regeringsmagten men men

en vej der bliver let at gå ad i fremtiden og så må en borgerlig regering jo støtte sig til os andre og det kan da også godt være at

hvis vi skulle komme i den ulykke at få en borgerlig regering men min melding er at det her som jeg ikke havde tænkt mig at bruge tid på jeg

er en nødvendig forudsætning for det som verden nu diskuterer altså en aftale i paris som omfatter alle lande

man sagt nej til forudsætningerne for at få en aftale som omfatter alle

til at sige at det her jo i virkeligheden er så ringe at det knap nok er værd at støtte men konsekvensen af ikke at have et fn spor i klimaforhandlingerne og konsekvenserne af at der ikke er nogen lande der viderefører kyotoprotokollen i forhold til mulighederne for at indgå en global aftale som bare kan have en lille smule perspektiv

ja vi synes det går rigtig langsomt med den globale proces det er det her

er de reduktioner man er blevet enige om af en sådan karakter at stort set ingen af de lande der er omfattet behøver at skærpe hvad de tidligere har sagt ja til og slet ikke danmark og for det andet er der jo ganske rigtigt mange meget betydningsfulde

uhyre begrænset i sit perspektiv men det er jo også rigtigt som herre steen gade sagde at hvis

det jo bare være et fuldstændig klart signal om at den proces som gerne skulle ende med en aftale på fn plan som i en vis udstrækning kan leve op til de forpligtelser vi har i forhold til vores

og børnebørn til at reducere den globale opvarmning

stemmer ja til det beslutningsforslag

af vores energi fra sol og vind

da det internationale energiagentur kom med den første prognose for to tusind og fyrre understregede de at selv om alle regeringer lever op til deres grønne målsætninger

vil vi om fem og tyve år altså i to tusind og fyrre få en andel der sniger sig op

det burde således ikke være svært at se at denne såkaldte reduktionsvej som kyotoaftalen bygger på er en blindgyde omkostningerne

på denne måde også meget meget dyrere

man prøver at forhindre hele denne tankegang om at drive en udvikling og få innovation ved hjælp af dyre tilskud

næppe hævdes at være båret af tilskud lige så vel som internettet

hvilket blandt andet en tysk parlamentarisk kommission også godtgjorde efter den enorme satsning på solceller

i kritisk lys i tyskland

få hevet nogle varer ned af hylderne og få kradset

er det også mindre nødvendigt at være innovativ mens de tyske solceller nu ligger fast på tagene og skal have milliarder af euro i tilskud de næste mange år oversvømmes markedet nu af stadig billigere solceller

mens produktion og arbejdspladser jo altså er tjekket ud af tyskland der er masser af eksempler i usa er skifergasteknologien jo heller ikke båret af tilskud og de fleste herinde vil vide at denne markante udvikling gav en langt højere reduktion

tilskuds og afgiftsregimet

ned i usa efter skifergassen

jo faktisk en af de helt helt store vækstdrivere i den amerikanske økonomi alle disse ord er for at sige at vi

reelt får man ikke resultater på bundlinjen globalt set før de fornybare energikilder bliver billigere end de fossile så mere af principielle grunde stemmer vi så imod det

havde fået et endnu mere ambitiøst forslag men nu var det det her der kunne skabes enighed om og det

men det er vigtigt at vi foretager de her ændringer og tilpasninger i fællesskab for på den måde

en klode i en bedre forfatning til vores efterfølgere end den vi

en en vigtig sag at vi omstiller at vi har en grøn omlægning

tingene fornuftigt og har så lille en udledning som overhovedet muligt i vores produktion og i vores liv som borgere tingene skal passe sammen og regningen skal kunne betales det må ikke koste konkurrenceevne men når de ting

frem mod to tusind og tyve i forhold til nitten halvfems niveau det ligger i tråd med hvad eu i forvejen har besluttet sig

man er godt på vej til at opnå og som vi har opnået i danmark derfor er der ikke så mange ben i det og vi kan støtte

sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med tyve procent for perioden

indsatsen under den her dohaændring fordeles som følge af eus klima og energipakke mellem indsats i de kvoteomfattede sektorer hvor eu opfylder som

sektorer hvor danmark har en selvstændig national forpligtelse og den lyder altså på tyve

energistyrelsens fremskrivning viser at vi kan forvente en overopfyldelse i

er ikke helt fastlagt hvor stor en effekt de nye fn retningslinjer for drivhusgasopgørelser har på det præcise tal foruden reduktionsforpligtelsen foretages der med dohaændringen en række mindre ændringer af kyotoprotokollen uden væsentlig betydning for danmark når jeg så hører at der er ordførere der ikke ønsker at støtte det her

jeg nødt til som baggrund at sige at kyotoprotokollen blev vedtaget på klimatopmødet cop tre i kyoto i nitten syv og halvfems og trådte i kraft i to tusind og fem og den er vedtaget under fns rammekonvention om klimaændringer

doha i to tusind og tolv at parterne til kyotoprotokollen vedtog den her dohaændring

hvad så jo kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode er den eneste folkeretlige internationale regulering om

fem og tyve lande der har ratificeret dohaændringen ulandene lægger meget vægt på at dohaændringen træder i kraft hurtigt det er ambitionen at både eu og samtlige medlemsstater kan færdiggøre de nationale ratifikationsprocesser inden klimatopmødet cop en og tyve i paris i december

så det ses altså i en større sammenhæng hvor den danske tilslutning til det her om end det ikke har konsekvenser i det virkelige liv fordi vi overopfylder dog har en betydning for afviklingen af de internationale klimaforhandlinger som gerne skulle ende med et resultat i paris

og meddele de ordførere der ikke har tænkt sig at støtte det her at det naturligvis er beklageligt og at det ikke bare er

vi har den her og at jeg derfor er

såkaldte samlivskrav ved stedbarnsadoption bortfalde for lesbiske par som får børn via hjemmeinseminering samlivskravet skal i stedet erstattes af en konkret individuel vurdering af parret og deres ansøgning lovforslaget skal fremsættes inden udgangen af folketingsåret to tusind og fjorten til femten i sidste uge var jeg i samråd hvor jeg blev bedt om at redegøre for den fremtidige praksis for

stedbarnsadoptioner i forhold til kravet om samliv mellem adoptanten og barnet

vil naturligvis komme til at

er rigtig rigtig vigtigt at alle børn får de retlige forældre som de også er tiltænkt og at man ved hvad man kan regne med

set også rigtig glad for de ændringer som vi har vedtaget i børneloven om medmoderskab i børneloven har vi reglerne om hvem

et barns juridiske forældre og dette slås fast i forbindelse med barnets fødsel adoption er i modsætning hertil et familieskifte og sker af

den grund senere det er også vigtigt at vi med reglerne i børneloven

giver både retssikkerhed og forudsigelighed for alle parter mor er mor og medmor er medmor i tilfælde hvor der er en kendt donor er der sågar en unik valgmulighed parterne kan forud for behandlingen vælge om det er den kendte donor der skal være far eller om det er morens kvindelige partner der skal være medmor forældreskabet vil i forbindelse med barnets fødsel blive fastsat ud fra parternes oprindelige intentioner og som det er vigtigt i den her sammenhæng

blive fastsat når barnet fødes

træffer et valg om at blive forældre

forældrenes valg har betydning for hvordan morens partner kan blive forælder til barnet hører man ikke til i børnelovens kategori

vil adoptionslovens principper gælde her er der nogle generelle krav

skal være opfyldt inden en adoption er en reel mulighed først derefter skal der foretages en vurdering af om adoptionen er til barnets bedste adoptionsloven sætter altså nogle rammer for adoption som skal udfyldes i praksis det er faktisk ganske udmærket at det er sådan for så er det nemlig muligt at justere og tilpasse praksis sådan at vi har den nødvendige og rigtige balance mellem reglernes formål og afsæt på den ene

side og samfundsudviklingen på den anden side i den forbindelse vil jeg gerne slå fast at kravet om samliv på to en halv år mellem den voksne og barnet netop er et krav der er udviklet i praksis det fremgår ikke af selve reguleringen på området det eneste der er regler om er hvornår de ugifte samlevende kan anses

som samlevende i adoptionslovens forstand med den seneste udvikling af denne praksis hvor der

konkret er set bort fra samlivskravet mellem barnet og ansøgeren har vi en større palet at spille på uanset om man er omfattet er omfattet af børneloven eller ønsker en stedbarnsadoption

praksis i sager om adoption er mere komplekse end blot et krav om to en halv års samliv mellem barn og ansøger og sagerne om stedbarnsadoption rummer jo også mange andre end de helt små for eksempel den tolv årige der adopteres af sin stedfar derfor er og skal det være muligt at fravige praksis det er sådan vi får en udvikling af området og tilgodeser børnene som jeg læser beslutningsforslaget

vil jo netop også gerne have hånd i hanke med hvornår der gennemføres en adoption det fremgår af beslutningsforslaget at samlivskravet bør erstattes af en konkret individuel vurdering hvor der er tre kriterier der skal lægges vægt på nemlig følgende hvor længe parret har levet sammen forud for eventuel inseminering om parret eventuelt har andre børn samt eventuelle andre indikatorer

lige præcis det skøn som ankestyrelsen også foretager i sagerne og som

en afgørelse fra januar to tusind og femten netop er et eksempel på på baggrund af det kan regeringen ikke støtte forslaget da der ikke er behov for en lovændring

overordnede grunde for det første af den grund at forældrene moren og den ikkejuridiske medmor forud for inseminationen jo har truffet et valg i og med at man fravælger at komme ind under børnelovens bestemmelser når man fravælger at

lade en sundhedsperson assistere ved inseminationen der er altså også en juridisk betænkelighed i i det

helt præcis kan vide

jo har vist ved en ændret praksis

det ganske fornuftigt at vi får drøftet vi gjorde det også i et samråd med ministeren

det er fuldstændig berettiget men vi føler ikke at den den problemstilling

få et behov for at svare på nogle spørgsmål

de bliver rejst ude i hjemmene eller rejst andre steder et af de argumenter der

et barn som altså er født af en biologisk mor som man jo typisk er

vokset op med en de facto medmor som så efter to en halv års samliv kan stedbarnsadoptere

far i baggrunden som ikke nødvendigvis er aktiv omkring barnet det er blevet anført i debatten at et sådant barn kan komme i en meget uheldig situation for så vidt at barnet vokser op med mor

ikkejuridisk medmor og den biologiske mor

situation at et barn således kan opleve at

legitimt at man bringer det frem i debatten

den situation hvor den biologiske mor

omkommer ville statsforvaltningen skulle gå ind og

der vejer tungest eller for eksempel en netværksfamilie som

mister sin biologiske mor

regering at sikre at man kan leve

i danmark på den måde man helst vil i i så stor udstrækning som det overhovedet er muligt

og med de juridiske rettigheder som der er vi synes det er et kæmpe skridt fremad at

sammen i en familie med en mor og en medmor vi synes også at de regler der ligger på nuværende tidspunkt faktisk i meget vid udstrækning både giver den mulighed at vælge den livsform til hvis det er det man har lyst til men også sikrer kan man sige den juridiske stilling

i familiesituationer vil være kompliceret det er jo ikke

en unik situation for lesbiske par eller for andre homoseksuelle at der er nogle juridiske gråzoner i det her og derfor tror vi faktisk

er den rigtige i forhold til at sikre både den biologiske far som måtte kunne skrives ud af ligningen uden egentlig

hvis ikke man har nogen garantier men selvfølgelig også i

at man kommer ind under barneloven

muligheder for at være en familie sådan som man gerne vil og vi synes ikke at der er behov for lovændringer på det område det er også klart at

mente at der var tale om en familie hvor der ikke var tvivl og hvor der var

den reelle situation i familien og det synes vi er en god måde at sikre at man både har den juridiske sikkerhed og samtidig har den kan man sige mulighed for at fortolke på reglerne som ligger i ankestyrelsen så vi afviser det her beslutningsforslag fordi vi mener at den nuværende stilling er den mest sådan retssikkerhedsmæssigt rigtige men vil jo så selvfølgelig samtidig gerne understrege at det også har været vigtigt for os at etablere den ret til at have familier

vi debatterer her har flere betragtninger i forhold til at sikre et barn en god tilværelse med sine forældre når vi skal vurdere og tage stilling til om der skal ske ændringer og lovændringer således at

hvad der er muligt i dag den anden den anden dag blev der afholdt et samråd i socialudvalget om emnet

flere omgange refereret til en sag der drejede sig om den problemstilling

og hvor ankestyrelsen

den behandlede den konkrete sag fraveg det krav om to en halv års samliv samliv det vil sige at der i dag er mulighed for at fravige fravige kravet ud fra en konkret og individuel vurdering det bekræftede ministeren også på mødet det der kan være relevant at vurdere for at tage endelig stilling til forslaget er hvorfor et lesbisk par

familie og få børn ikke vælger at tage på en godkendt klinik

få screenet den medbragte sæd og få foretaget inseminering med lægelig lægelig assistance så ville ønsket om

kunne opfyldes og samtidig ville opfylde ønsket om at sikre begge mødres ret til barnet i forslaget nævnes det at det kan være meget

omkostningsfuldt at få foretaget denne screening andre steder vurderes det betragtelig billigere end det der nævnes det skal selvfølgelig undersøges

er beløbsstørrelsen ikke det udslagsgivende for hvorledes vi endelig forholder os til selve forslaget derimod mener vi det er vigtigt at være bevidste om at alt hvad vi som mennesker foretager os i livet har konsekvenser det hersker der ingen tvivl om det har også konsekvenser når man vælger at leve i andre familieformer og gerne der vil etablere en familie med børn det det er der jo

primært biologiske årsager til dansk folkeparti anerkender at der er andre familieformer og at børn også kan have en god opvækst

i disse der er dog nogle ting som unægtelig vil være anderledes og som kræver en stillingtagen fra de voksnes side faktisk er der meget man som voksen skal forholde sig til når man vælger at få børn

være livet igennem og for alle der får børn men når man vælger en anden familieform er der ingen tvivl om at der er nogle ekstra forhold som man nøje skal overveje og tage stilling til

også være ting man skal gå på kompromis med

at man i stedet for hjemmeinsemination skal henvende sig på en klinik umiddelbart må dette kompromis være til at leve med hvis man dermed kan

få opfyldt ønsket om at få et barn og være fælles om det derudover kan der ved en screening trods alt blive afklaret nogle sundhedsmæssige forhold som ellers ikke ville afklares såfremt der

det kan afslutningsvis også nævnes at der kan være andre familieformer end den

som også kan opleve uhensigtsmæssigheder i forhold til at sikre barnets ret juridisk og hvor den voksne må forholde sig til det vil man i et lesbisk parforhold sikre medmoren og især barnet såfremt noget skulle ske den biologiske mor er det vigtigt at tage stilling til dette inden barnet undfanges dansk folkeparti finder ikke at der er tilstrækkeligt belæg for at støtte forslaget da der allerede i dag er mulighed for

selv om der ikke er nogen tvivl om at de to mødre er barnets ægte forældre

regel er et problem blandt andet fordi den ikkebiologiske medmor ingen juridiske rettigheder har i barnets første to en halv leveår herunder for eksempel ikke

til en barselsorlov men mere vigtigt er

har en betydning for barnets ret

der siger jeg helt åbent at én ting er forældrenes rettigheder

er barnets rettigheder og vi mener at børn skal have ret til begge deres forældre både barn og medmor vil være ringe stillet hvis den biologiske mor skulle afgå ved døden inden stedbarnsadoptionen er gennemført

vil barnet i tilfælde af skilsmisse mellem de to mødre rent juridisk ikke

og der er det vores klare udgangspunkt at børn har ret til begge deres forældre også i de første

kommet en ny afgørelse fra ankestyrelsen som

ministeren også har har omtalt hvor ankestyrelsen konkret fraviger kravet om om to en halv års

sagde af de samme grunde som enhedslisten og sf opremser som som de mulige kriterier

man burde basere fremtidige afgørelser på nemlig ud fra en helt individuel vurdering hvor der fokuseres på familiens stabilitet og

indikatorer for det for eksempel

at parret har levet sammen forud for fødslen at der er andre børn i familien

opretholdt det her beslutningsforslag fordi vi vi vil være sikre på og det var også derfor vi indkaldte til et samråd forud for førstebehandlingen

krav om to en halv års samliv og erstatter det med et andet rigidt krav om at der

vi ikke rigtig kunnet få svar på hvad retstilstanden er der vil jeg medgive ministeren

garantere at praksis udvikler sig på en bestemt måde og ministeren nikker tilfreds fordi jeg har forstået budskabet det er dejligt sådan kan det jo gå så godt

garantere at praksis udvikler sig på en bestemt måde det vil være op til ankestyrelsen og det er derfor at vi fra enhedslistens side har svært ved at forstå hvorfor ministeren ikke gør det som ministeren kan nemlig at ændre på bekendtgørelsen det er faktisk noget som ministeren

det er usagligt som er ministerens argument at hvis man afskaffer

jo altså ikke på den her måde er et produkt af en hjemmeinsemination

men måske er et barn som er ældre og som måske har mistet en forælder

at man også afskaffer det her rigide krav for så vidt angår de børn altså man må spørge sig selv hvorfor det er to en halv år

være mere stabilt ville det måske

fuldstændig logisk i nogle tilfælde under alle omstændigheder

to kvinder får børn sammen alt sammen er

vores lovgivning bør kunne tilpasse sig og derfor ville det

være bedst hvis man altid tog udgangspunkt i barnets tarv og hvad der er bedst for barnet så vi sikrer barnets rettigheder og tryghed vi har stillet nogle flere spørgsmål

som vi glæder os til at få svar på og fra enhedslistens side vil vi i hvert fald sige at

en lille gruppe men det er altså nogle børn som ikke har ret til begge deres forældre og dermed er det en rigtig vigtig

nutidens familiemønstre her vælger nogle ægteskab og nogle vælger at leve sammen uden juridiske papirer men som både

som er de fælles forslagsstillere til beslutningsforslaget vi diskuterer gjorde opmærksom på under forhandlingerne dengang så afsluttede vi i efter vores opfattelse

arbejdet med et lille hul i loven og det er det hul som vores beslutningsforslag meget gerne skulle lappe

det danske frisind er en af de ting som jeg personlig er mest stolt af ved

er bedst at leve i hvis man er homoseksuel i to tusind og fjorten kårede lonely planet for eksempel københavn som den mest homovenlige by i verden og vi var de første der gjorde registreret partnerskab mellem personer af samme køn muligt det synes jeg er fantastisk og det vidner om et grundlæggende frisind og en respekt for menneskers ligeværd som vi skal holde fast i det betyder ikke at alt er idyl der er masser af udfordringer hate crimes trivselsproblemer ulighed

i fysisk og psykisk sundhed selvmord udfordringer på forældreskabssiden

have arbejdet rigtig meget mere med men det grundlæggende frisind og ønsket om menneskeligt ligeværd

men den slags kommer jo ikke af sig selv det er noget man værner om og arbejder for hvis man fortsat vil ligge i front som land derfor skal vi hele tiden arbejde mod diskrimination og arbejde for rummelighed og plads til forskellighed og arbejde med at vores lovgivning i videst muligt omfang rummer den befolkning som vi er

er derfor vi synes at det her beslutningsforslag er vigtigt det kan være som min medforslagsstiller sagde at det i virkeligheden er en ganske lille gruppe i antal det gør ikke forslaget mindre væsentligt i dag skal man som lesbisk par som benytter en kendt sæddonorer og inseminerer hjemme uden en assisterende sundhedsperson have haft to en halv års samliv med barnet før den ikkebiologiske medmoder kan stedbarnsadoptere

bliver som det er sagt tidligere fra talerstolen i en nylig afgørelse fra ankestyrelsen fraveget

og det gør det af de samme grunde som vi som forslagsstillere faktisk opremser som mulige kriterier ved fremtidige afgørelser afgørelser hvis man ikke havde et krav om to en

års samliv nemlig det at man i stedet kunne have en individuel vurdering hvor der fokuseres på familiens stabilitet herunder at parret har levet sammen forud for fødslen og at der også er søskende i familien

et i øvrigt udmærket og konstruktivt samråd med ministeren i sidste uge i socialudvalget

helt har vished for at der ikke ligger en barriere i selve lovgivningen ikke mindst fordi vi forstår og det er noget af det som ministeren selv var inde på vi skulle

fordi vi ønsker at sikre os at praksis ikke bliver sådan at det ene krav to en halv årskravet erstattes af et andet krav at parret har et andet barn sammen det var

medforslagsstiller var inde på tidligere

ikke nogen hemmelighed og slet ikke nu at det her b forslag i udgangspunktet ikke har hele folketingets opbakning der var heller ikke opbakning da vi i efteråret sammen med enhedslisten påpegede problemet da vi forhandlede

den tidligere ændring af adoptionsloven

i virkeligheden var godt ved det åbne samråd var jo at det viste en grundlæggende værdipolitisk opbakning til

lesbiske i danmark skal have samme muligheder for at leve et helt almindeligt familieliv som alle andre og det at barnet i

vi glade for derfor havde vi også håbet på at vi

kunne finde en løsning så vi kunne lukke det her

hvor kravet på to en halv års samliv er med til

kunne stedbarnsadoptere

nu skulle de her lesbiske måske tage sig lidt sammen og få fundet den her sundhedsperson der kan

foreskriver og det tror jeg egentlig ikke er er ministerens holdning derfor savner vi lidt og det her mener jeg hverken polemisk eller

at ministeren redegør for hvad bagsiden af medaljen er ved at gøre det som vi faktisk

ændre på den måde vi har skruet bekendtgørelsen sammen på det står ikke helt klart

jeg takke for en rigtig god debat og jeg håber at vi fortsat kan diskutere hvordan vi sikrer størst mulig

de ret skrappe krav nu kan

så dispenseres for det hvis der i øvrigt er andre ting der gør sig gældende men vi har drøftet

er nogle ret skrappe krav fordi det at skifte familie jo er

ordføreren har hørt vi har sagt i venstre

at vi ikke ønsker ligestilling mellem lesbiske par og heteroseksuelle par for det

vigtigt også for os i venstre at der er ligestilling i det omfang

grundlæggende er enige om at borgere

i videst mulig udstrækning ligestilling

som et hul eller en uklarhed er det jo fordi den her

at stifte familie via hjemmeinsemination uden tilstedeværende sundhedsperson ikke får den samme type lovgivningsmæssige sikkerhed men skal tilbage til en ankestyrelsesafgørelse

den og læse om regeringens kommende initiativer på ligestillingsområdet og jeg må konstatere at det er en tynd

meget blandet landhandel af mindre initiativer

at tænke på at det må være særlig skuffende for alle de vælgere som troede

kvindekvoter og forbud mod køb af sex at disse løfter er blevet brudt

lov til at rose regeringen jeg har nemlig bemærket at øremærket barsel slet ikke bliver nævnt i dette års handlingsplan venstres holdning til øremærket barsel er bestemt ingen hemmelighed så den behøver jeg ikke at redegøre for en gang til

men jeg er da meget interesseret i hvad regeringspartierne går til valg på på ligestillingsområdet vil i stadig væk øremærket barsel

vil i det hvis det er sådan i skulle komme i regering igen og hvad skal der til hvis ikke halvfems mandater er nok

det er ikke fordi jeg bebrejder partierne for ikke at gennemføre det nej overhovedet ikke det er faktisk det modsatte men jeg kan med at tænke på om man stadig væk går ind for det

også gerne takke regeringen for

kommissionens direktiv for mere ligelig kønsfordeling i bestyrelser det vil jeg holde regeringen op på så nok ros til regeringen i redegørelsesdebatten de forgangne år har jeg pointeret jeg pointeret vigtigheden af fokus på manglende ligestilling blandt etniske minoriteter og det gør jeg igen i dag i år fylder etniske minoritetsgrupper temmelig lidt i handlingsplanen

æresrelaterede konflikter er mere end femdoblet de sidste fem år hvor der i to tusind og ni var fire hundrede og fyrre henvendelser

det er derfor ikke tilstrækkeligt at der eksempelvis udarbejdes undervisningsmateriale om æresrelaterede konflikter til grundskolen der skal handles der skal tages skal tages et dybere spadestik i bekæmpelsen af denne problematik

og der er nogle gode intentioner men vi mangler handlingerne et andet emne der også har fanget min opmærksomhed da jeg læste redegørelsen var

vold i familien og i nære relationer fra to tusind og fjorten og sytten vil sætte fokus på at mænd også oplever vold i venstre er vi naturligvis glade for det da vi ønsker at gøre op med forestillingen om at ligestilling udelukkende er en kvindesag for os handler ligestilling om at skabe lige muligheder for alle så for det fokus skal regeringen helt klart have ros

jeg finder det tankevækkende at regeringen ikke nævner prostitution mere end med to linjer på side ti

hvor det konstateres at prostitution er et alvorligt socialt problem samt at regeringen fortsætter indsatsen exit prostitution så prostituerede tilbydes en vej ud af prostitution

det er bemærkelsesværdigt at der ikke redegøres for hvilke resultater dette projekt har opnået

betragtning af at ligestillingsministeren selv har været stor fortaler for et forbud mod købesex

regeringen har sammen med venstre afsat

sidste gang vi foretog en stikprøve på området

undre mig at man ikke skriver mere om

kendetegner regeringens måde at håndtere hele ligestillingsområdet på man springer op som løver og man falder ned som små kan bare

regeringen vil luge ud i de useriøse sager men sandheden er den at de ændringer der er blevet vedtaget ikke rigtig er med til at luge ud i noget som helst vi bakker

lillebitte skridt i den rigtige retning vi gik til forhandlinger med at vi blandt andet ønsker indført et gebyr

fordi vi tror på at det vil være med til netop at fjerne nogle af de sager

det springer mig i øjnene at ministeren vil mindske det kønsopdelte uddannelsesvalg og arbejdsmarked jeg finder det temmelig paradoksalt at ligestillingsministeren gerne vil ændre de kønstraditionelle valg af fag og karriere

gribe ind når der forekommer direkte kønsdiskrimination af mandlige pædagoger

med hensyn til en pædagoguddannelse

mod at have børnene siddende på skødet og når tal fra bupl viser at knap syv ud af ti pædagoger føler

er en risiko for at blive anklaget for pædofili

så man kan ikke både blæse og have mel i munden

er utrolig glad for at danmark har værtskabet for den europæiske fejring af den internationale dag imod homofobi i to tusind og seksten homofobi er stadig et stort globalt ligestillingsproblem som vi skal tage hånd om og vi danskere har et ansvar for at udbrede ligestillingen i resten af verden da dokumentaren indiens døtre blev sendt på kvindernes internationale kampdag tror jeg

mærkede dette ansvar på samme måde som

var kommet længere med ligestillingen globalt

ligestillingsindsats også uden for danmark

er

muligheder som alle andre så synes vi det er noget af det vigtigste så ja den gruppe af indvandrerkvinder

er noget af det vigtigste med hensyn til aftalen

forslagene det andet var at vi gerne vil have et gebyr fordi vi tror på at det også vil

inden man sender en klage ind og så

gjaldt ikke alene kvinder det blev startskuddet til et reelt demokratisk danmark forud var gået årtiers kamp

atten kom så de første kvinder på tinge i nitten fire og tyve fik vi så vores første demokratisk valgte

sammen med alle jer andre kvinders valgret

en afgørende del af ligestillingen herhjemme og danmark er også blandt

hvor flest kvinder er valgt ind i det nationale parlament

til at få flere kvinder med i den demokratiske debat og deltagelse ikke mindst på kommunalt niveau fra socialdemokratiets side

på tonen i den offentlige debat og også på hverdagssexismen som alt for mange kvinder oplever i dag

det hele taget meget at kæmpe for når det handler om ligestilling det viser indholdet af perspektiv og handlingsplanen også tydeligt

fokus på styrkelsen af ligebehandlingsnævnet en fortsat indsats

mod kvinder og indsatsen for at få flere kvinder ud af prostitution og bekæmpe menneskehandel et andet vigtigt emne

for ligestillingskampen er spørgsmålet om ligestilling i forældrerollen der er stadig en indbygget forventning fra samfundet og arbejdsmarkedet om at kvinderne tager størstedelen af forældreorloven og bærer hovedansvaret for børnene vi har stadig et meget kønsopdelt arbejdsmarked og

på sytten procent med medfølgende store forskelle i pensionsopsparinger vi har stadig til gode at sikre fædre bedre rettigheder når det gælder deres børn

det vigtigt at vi arbejder for at sikre ligestilling i det offentlige som

vi skal gøre op med forestillingen om at der er a

personligt er meget optaget af

at vi får taget det opgør som blandt andet handler om sorgorlov til forældre der mister deres spædbørn det skal naturligvis gælde begge forældre

til det kønsopdelte arbejdsmarked og ligelønnen

et arbejde foran os og vi har heldigvis allerede taget fat på at sikre bedre ligelønsstatistikker

på at mindske den skævhed der er i dag når det handler om det kønsopdelte uddannelsesvalg og arbejdsmarked

lønstatistikkerne et vigtigt redskab i kampen for at sikre ligeløn på det danske arbejdsmarked et andet sted vi rykker

også i det danske erhvervsliv med den model for flere kvinder i ledelse

vedtaget sætter vi skub i ligestillingen på ledelsesgangene det en model som er baseret på at virksomhederne selv tager et ansvar for at udarbejde egne ambitiøse måltal og politikker måltal som i sidste ende skal føre til ligestilling på alle niveauer det betyder at vi får styrket rekrutteringsgrundlaget også til topposterne fordi langt flere

det gør en forskel når vi gør en indsats

droppet daginstitutionerne i velfærdsstatens opblomstring og

trukket på skuldrene og sagt at det da bare var kvindernes eget frie valg at gå derhjemme med børnene ligestilling og danske familiers pressede hverdag er ikke bare folks eget problem det er faktisk et vigtigt politisk spørgsmål det samme gælder ude i den store verden jeg var

fns kvindekommissions samling i new york sammen med flere af de andre ordførere

er ingen tvivl om at kvinders rettigheder mange steder er under pres

jeg glad for at det globale ligestillingsarbejde stadig er en del og en vigtig del af perspektiv og handlingsplanen herhjemme danmark skal også her løfte et ansvar og med udviklingen af det næste fn mål for fremtiden fortsat slå et slag for

og kvinders rettigheder i resten af verden

nå målene i perspektiv og handlingsplanen i hus og vi glæder os til at fortsætte kampen for ligestilling det

øremærket barsel

og man vil gerne give flere muligheder

den aftale vi har lavet og at det

i den her redegørelse ligesom fire områder hvor man har nogle visioner

det er jo fint altså visioner kan vi alle sammen have

fokus på noget at

kortlægninger at man laver nogle planer og så videre

to tusind og syv altså siden jeg kom i folketinget at der egentlig ikke er sket forfærdelig meget det er der sikkert i de små ting men

sådan ser overordnet på det og ser på sådan en ligestillingsredegørelse

hvor mange kvinder der var udsat for vold og

jeg bad om en statistik over de seneste ti år og når man så ser på tallene

viser det sig ganske rigtigt at

der var udsat for fysisk partnervold i år to tusind var cirka toogfyrretusind og i år to tusind og ti var

der er sket noget i år to tusind talte vi slet ikke

to tusind og ti var titusind

og det er jo altid dejligt for så er stigningen ikke så stor men for mig at se

i samme periode intet gjort i forhold til

de får lidt almisser hist og pist men vi har fire krisecentre

lige så vel som der er kvinder

er truet af lukning fordi de skal have midlerne via satspuljen

ti årig periode fået afsat tres million kroner det har jeg nemlig også spurgt ind til

ikke ved om de overlever eller ej og det synes jeg er problematisk vi snakker altså ligestilling vi snakker to tusind og femten hvordan pokker kan det være at kvindekrisecentre er på finansloven

også kunne se og jeg kan simpelt hen ikke forstå at man ikke får gjort noget ved det for så stort et beløb er

føler sig svigtet af krisecentre jeg synes

blevet banket af sin søster og fordi det er søsteren

man ikke noget og så er vedkommende ikke berettiget til en plads der er eksempler på kvinder der bliver afvist fordi der er pladsmangel de steder hvor det er lidt hemmeligt hvor man er og det er typisk det der er brug for

taler om problemer i forbindelse med æreskonflikt det synes jeg altså er problematisk vi skal have gjort noget ved det det er jo meget konkret og i stedet for at sidde og lave handleplaner og flotte hæfter om hvad vi render rundt og sætter fokus på

meget bedre for dem der

at min bemærkning til ligestillingsministeren og beskæftigelsesministeren jeg var hold det enkelt hold det simpelt hen enkelt for vi vi har set nogle latterlige sager i ligebehandlingsnævnet jeg tror oven i købet

kommenteret flere af dem det kunne jeg såmænd sagtens finde på men jeg synes det er vigtigt når vi har et ligebehandlingsnævn som skal behandle sager at man gør det så enkelt som muligt det er muligt at der skal være et gebyr men jeg tror faktisk det er en fin aftale vi har fået lavet og om ikke andet

om den kommer til at fungere og det er fordi

der er ting man skal gøre bedre men men må jeg ikke bare grundlæggende sige at at når vi taler ligestilling at når vi taler om hvad man skal gøre og ikke gøre synes jeg det er vigtigt at

fokuserer på at få midlerne derud hvor de gør gavn i stedet for måske at sidde og lave forfærdelig mange handleplaner og så

alle sammen godt ved hvad problemerne er men det er også vigtigt at midlerne kommer

så lille i forhold til det statsbudget vi har at det burde man kunne finde det mener jeg virkelig

der er mange ønsker og vi bare kræver flere og flere penge

de her ting der står i redegørelsen at vi sætter fokus på og vi laver handleplaner

er papirpenge forstå mig ret man bruger en masse penge på at lave nogle planer når de så skal føres ud

har vi ikke flere penge fordi vi har brugt dem på planer

hellere have færre planer og så putte nogle penge ud og få det gennemført

hele aftalen omkring satspuljen går ud på derfor bør det altså også være sådan at mandekrisecentrene selvfølgelig er på finansloven

eneste forslag og det er især trist fordi det er hundrede året for kvindernes stemmeret det er især trist fordi

de sidste hundrede år derfor er det faktisk ikke alene trist det

pinligt at man ikke bruger en historisk mulighed med det flertal man har i det her folketing sammen med sf og enhedslisten til at kunne skabe nogle samfundsforandringer i forhold til ligestillingen jeg synes faktisk det er pinligt for regeringen

når man ser på hvordan det står til med ligestillingen

rigtig mange vil sige at kvinder med minoritetsbaggrund har det værre men det er jo ikke ensbetydende med at

ikke ensbetydende med at vi er i mål

at hvis det er man tror

for tiltag der skaber lige muligheder for begge køn

at man har ret til

at lige løn

i et demokratisk samfund som vores

troede hun jo ikke på at lovgivning var vejen frem

at du er statsminister

det er da lovgivning der har sikret at du faktisk er der hvor du

i forhold til at skabe ligestilling

ligestilling er en del af regeringens dna

regeringens celler væv eller kromosomer og det viser den her redegørelse desværre

kampagner kan man også godt lave rundtomkring

også godt lave nogle undersøgelser det er også fint men hvis man skal rykke grundlæggende ved samfundsstrukturen

at kunne holde barsel hvis mænd får de samme rettigheder i forhold til

mænd har de samme muligheder i dag

afgør om man kan få lov til at holde barsel

alene fordi jeg var folketingsmedlem

er med til

i folketinget færre borgmestre

lige fordelt

det har ministeren oven i købet sat tre million

overhovedet må smøre solcreme på børnene om de

have dem på skødet og hvordan og skifte ble uha uha vi er bange for

grundlæggende er pædofile hvorfor er det så man ikke går ind

til at sige jeg vil også gerne være med til at sætte mig i spidsen for at skabe noget ligestilling jeg vil ikke berøre sexchikane for det skal vi snakke om lidt senere

regeringen sammen med

sidste gang vi er her for at diskutere redegørelse altså have en ligestillingsdebat i folketingssalen

liberal alliance hvis at

samfundsstrukturer vi kunne ændre og som desværre en efter en er blevet svigtet

har nævnt det i forhold til

der er så mange der bliver udsat for vold jeg vil sige

der

sparker røv det må man ikke sige herfra men det mener

sin

en forskel for de her kvinder

en del af problemet lige så meget er de en del

det synes jeg faktisk er enormt interessant

det gør vi også jeg ved at det er

skulle forringe mulighederne for at man kunne klage

institut for menneskerettigheder skal ind over så vi er sikre på

her nede i salen og jeg er slet ikke i tvivl om

piner ordføreren at man ikke fik det gennemført mens man sad i regering

fortælle os hvilke argumenter

åbenbart i socialistisk folkeparti har været resistente over for men som man i socialdemokratiet og radikale venstre synes har været så gode

man har droppet det med øremærket barsel

har hørt og det der har været grunden til at man har droppet det

fremad så det er jo et fantastisk godt redskab nok også derfor at alle fire partier altså på den røde fløj

og det undrer mig i høj grad at

sådan en målsætning om hvor mange kvinder hvor mange med minoritetsbaggrund og hvor mange arbejdere

af grundene er den manglende bevidsthed der er ude i partierne i forhold til også at tænke

sin væremåde sit stemmeleje

hvor mange gange skal høre om hendes tasker og hendes

en ølkassetale når man står her

talerstolen og snakker om at nu skal vi gøre noget i forhold til kvinder

syv år krævede man at de skulle finde sig i at blive tævet slået udsat for social kontrol

et område som de prioriterer

kvinder med minoritetsbaggrund som har nogle store udfordringer og ordføreren så at man skal inddrage dem der er med i konflikten man skal tale med mændene og så videre

på ligestillingsområdet vil ordføreren gerne lovgive

virkelig er nogle ligestillingsudfordringer

overtale eller gå i dialog

substans i planen i form af specifikke målbare og tidsfastsatte målsætninger først og fremmest tror jeg at noget af det vigtigste

er den manglende ligeløn som jo betyder en forskel mellem mænds og kvinders hele liv

er nødt til at kæmpe for ligeløn for at sikre hele arbejderklassen over for arbejdsgiverne

også den tidligere regering siger at lønforskellen mellem mænd og kvinder er cirka fire procent det kalder

uforklarlige forskelle

at forskellen i virkeligheden er oppe på sytten

mellem mænds og kvinders løn

det handler jo primært om det kønsopdelte arbejdsmarked eller opdelingen mellem kvinder inden for det offentlige og mænd på det private arbejdsmarked derfor går jeg jo ind for at vi som politikere skal arbejde for ligeløn ved

de offentligt ansatte pressede med krav om højere løn

forslag om fire milliard kroner til at hæve de lavtlønnede inden for det offentlige men der skete jo intet ved næste overenskomstforhandling på det

ud over de planlagte lønmidler midlerne skal målrettes de ti procent med den laveste løn inden for det offentlige et sådant lønloft vil i særlig grad gå til de grupper hvor der er mange kvinder det er for eksempel pædagogmedhjælpere rengøringsassistenter og social og sundhedshjælpere det kan finansieres ved besparelser på statens anvendelse af private konsulenter som i dag koster staten cirka fire milliard kroner

bekæmpe vold mod kvinder hvert år udsættes omkring niogtyvetusind kvinder for vold fra en nuværende eller tidligere partner siden den første handlingsplan mod vold mod kvinder fra to tusind og to har vi haft nationale strategier for området indsatsen er dog alt i alt i for høj grad præget af puljefinansiering og projekter jeg mener der er behov for at kvinder som udsættes for vold får håndfaste rettigheder i serviceloven så kvinderne har et retskrav på at få hjælp både akut og på længere sigt ofre for partnervold skal have ret til ambulant behandling og rådgivning

ved at flytte på krisecenter men behovet for behandling og rådgivning er langt større oven i det skal der

laves en meget stærkere indsats mod kvindehandel menneskehandel er den tredjemest lukrative form for kriminalitet på på verdensplan kun overgået af illegal handel med våben og narko handlede mennesker skal ikke fængsles

ofre for menneskehandel skal have deres refleksionsperiode udvidet fra hundrede dage til seks måneder mens ikkehandlede personer

identificerede ofre for menneskehandel bør få mulighed for

få tildelt en opholdstilladelse i danmark hvis de ønsker det

vi skal debattere når vi skal fremme ligestillingen og jeg tror

vigtige grader af frihed for borgerne

den øremærkede barsel som regeringen droppede det betyder at familierne i højere grad selv kan indrette barslen sådan som de ønsker det det er meget positivt det vil de fleste familier gerne

også er rigtig godt det er baseret på viden og indsigt på området det er sådan at prostitution

nogle kvinder eller mænd prostituerer sig ud af nød og elendighed og kommer ud i nogle ganske forfærdelige situationer

helt anderledes situationer hvor der sker en transaktion mellem voksne mennesker som altså indgår i en frivillig relation så det ikke at ulovliggøre prostitution er altså på alle måder

en fornuftsbaseret handling

kvinder som undertegnede kan gøre karriere på egne præmisser i stedet for at skulle sidde i en bestyrelse

der sidder der fordi man tilfældigvis er kvinde og at virksomhederne kan få mulighed for selv at bestemme hvem de

i deres bestyrelser jeg er bare meget bekymret for at

det er dårligt for danmark men det er også dårligt for andre lande i eu at man skal have det her eu formynderi og at eu blander sig i hvordan

bestyrelserne skal sammensættes det har selvfølgelig ingen som helst gang på jorden

regeringen har lyttet til liberal alliance i forhold til ligebehandlingsnævnet

er og man har taget det beslutningsforslag

for eksempel give gratis adgang til ældre herrer på en strikkefestival

ligebehandlingsnævnets opgave at genere almindelige borgere i deres almene almene gøren og laden

at

er noget der bliver afsindig vigtigt i de kommende år at få præciseret

hertil kommer også at selve intentionen er ret væsentlig når vi taler om diskrimination altså har man ønsket at diskriminere nogen når man for eksempel giver gratis billetter til ældre herrer på en strikkefestival det har man formentlig ikke og det er altså denne intention som vi bliver nødt til at få ind i vores begrebsliggørelse af diskriminationsbegrebet

kan det køre helt i hegnet sådan som vi jo ser

i vores broderland sverige hvor man slet ikke har fået

ske fremover hvad skal vi have fokus på

ser vi en række fokusområder og jeg vil nævne tre af dem her den første

igen må vi altså ikke tage ved lære af sverige på det her område hvor man jo altså ikke rigtig

uligestillingsproblemer i migrantmiljøerne og det kan man jo sige er helt logisk

fra andre dele af verden hvor man ikke betragter kvinder som ligeværdige så tager man selvfølgelig også noget af sin kultur med man optager altså ikke bare den kultur i det land man kommer til

talerstolen tidligere i dag og

sige at her sker altså noget hvor systemet i en eller

fædrerollen har udviklet sig på en sådan måde at fædre gerne vil

for tyve tredive fyrre år siden og det er som om statsforvaltningen ikke har

mor og far eller mor eller far men kærlige forældre og der er altså ikke nogen der siger at det skal være mor der er den primære forælder næste punkt jeg vil nævne

det ville være rigtig godt hvis vi i danmark kunne få et helt nyt og anderledes fokus på voldtægt

få knækket voldtægtskurven antallet af voldtægter i danmark har været nogenlunde konstant i en årrække og derfor bør vi også dykke ned i det her område og simpelt hen finde ud af hvordan vi kan vide mere om hvad det er der sker hvem er det der begår voldtægt og hvem er det der bliver udsat for

have noget mere mere op under neglene og den bør blive udbredt sådan at vi også her i den politiske arena har en forståelse af problemet ser man på

har man faktisk fået det meget meget drastisk ned over en årrække netop ved at

og der har man fået reduceret det enormt meget jeg forestiller mig at

grad kan blive inspireret af det arbejde og fokusere på hvordan vi kan få knækket voldtægtskurven i det hele taget mener jeg som sagt at ligestillingsdebatten i danmark har været inde i en positiv

hvor vi har bevæget os fra hvad skal man sige sådan lidt elitær middelklassefeminisme

i stedet for pseudoproblemerne og det synes jeg er vigtigt også at holde fokus fokus på fremover altså at vi ikke forfalder til navlepilleri men at vi kigger på

en begrænsning af ligeværdet og de lige muligheder vi behøver ikke at være ens vi

at gøre det samme men vi skal altså

kæmpet for ligestilling at være taknemlige

med de muligheder vi har i dag fordi der er nogle der har kæmpet for dem før os og det skal vi være taknemlige for og vi skal også være bevidste om at når det handler om ligestilling

er det jo ikke sådan en permanent status man opnår det kan faktisk også gå den anden vej

også får de lige muligheder og lige rettigheder som vi har

med at dykke ned i hele voldtægtsproblemstillingen

på et andet tidspunkt det synes jeg som sagt var rigtig

også alle de steder vi har været henne vidner jo

set lidt om at det er noget der optager os alle sammen

kan man bore i det med syv årsreglen

ganske interessant

dem som vi snakker om de tunge

at vi vil indføre kvoter

øremærket barsel det har vi jo selvfølgelig snakket om en del gange og mon ikke vi kommer til at diskutere det endnu mere men

værd at sige at vi ønsker

og mænd drenge og piger lige muligheder for at udfolde deres talenter og skabe et liv som de ønsker at

vi jo fejre hundredåret for kvinders valgret

være rigtig rigtig stolte af hundredåret fejres og markeres over hele landet

både af organisationer og foreninger

borgere regeringen og folketinget og det er i den grad en fest for ligestillingen

som vi alle sammen skal være en del af det er samtidig

anledning til at skabe debat og sætte fokus på at ligestilling ikke

vi skal tage for givet vi skal kigge mod fremtiden og vi skal blive ved med at skubbe på udviklingen fordi vi

har udfordringer som kræver engagement deltagelse og en indsats fra alle alle tre elementer som der i den grad er noget af herinde

set også tankevækkende at vi bor i et land som er kendt for at føre an

ligestilling på rigtig mange områder

helt almindeligt at modtage hadefulde sexistiske mails eller ligefrem trusler når de blander sig i den offentlige debat som sf også var inde på også

hverdagssexisme hverdagssexisme og den hårde og nedladende tone i debatten

for ligestillingen og det er det især for demokratiet vi skal på ingen måde acceptere at kvinder eller mænd for den sags skyld

bliver begrænset i deres muligheder for netop at deltage i samfundslivet det er ikke en virkelighed der

med perspektiv og handlingsplanen igangsætter vi initiativer som både skal nå dem der kan finde på at befamle en kvinde i s toget eller skrive trusler om voldtægt på sociale medier

ser det men ikke siger fra det er en udfordring som vi

må tage ansvar for i hverdagen og lige præcis det med at tage ansvar synes jeg også er

lovgive lovgive lovgive men det er sådan med ligestillingen man kan lovgive om nogle ting men andre ting handler også om at tage ansvar

vi med tilbud om støtte og hjælp til voldsofre og deres familier samt indsatser der skal forebygge vold et andet alvorligt problem er

æresrelaterede konflikter fordi der desværre stadig den dag i dag i to tusind og femten i visse etniske minoritetsmiljøer i høj grad eksisterer en social kontrol

måde acceptere at kultur og religion bruges som undskyldning for at begrænse især kvinder og piger i at bestemme over eget liv og træffe deres eget valg

som regeringen er optaget af og som mange er optaget af herinde

centralt i ligestillingsarbejdet regeringen sætter derfor ind med en bred palet af tiltag

nemlig ligestilling på arbejdsmarkedet ligestilling på arbejdsmarkedet er også

centralt emne som vi er optaget af vi er som samfund fuldstændig afhængige af at alle talenter kommer i spil og at hverken kvinder eller mænd mødes af barrierer på grund af deres køn det har vi på ingen måde råd til

få år efter at regeringen udviklede den danske model at langt de fleste virksomheder netop har taget modellen til sig og har opstillet måltal og de største virksomheder har endda opstillet meget ambitiøse måltal det er positivt opnås de mål

vil vi rent faktisk i løbet af få år se en stor ændring i antallet af kvinder i de danske bestyrelser og jeg tror ikke at der vil gå tredive til fyrre år som fru

jeg tror at vi vil se en progression meget hurtigere end vi regner med det er jeg faktisk rigtig stolt over når det gælder det kønsopdelte uddannelsesvalg som flere også har været inde på skal vi og jeg er fuldstændig enig blive ved med at skubbe på udviklingen det skal være sådan at de unge vælger uddannelse efter interesse og kompetencer og ikke efter køn og fordomme om hvad der passer bedst

nordisk ministerråd og der kommer også til at ske rigtig meget der

vil vi sætte fokus på hvordan vi får de piger som har en interesse for naturvidenskab og tekniske fag til at forfølge lige præcis deres interesse når de vælger en videregående uddannelse vi vil også følge op på erfaringerne med en pulje til at fremme mandlige pædagoger

den grad stolt at danmark ligger blandt de mest ligestillede lande i verden det betyder også at vi har en forpligtelse til at gå foran de lytter til os de kigger på os og de regner med os vi skal blive ved med at skubbe på udviklingen både herhjemme men også ude i verden og der sker heldigvis fremskridt rundtomkring på kloden ved kvindekommissionens samling i new york var der helt klart også en meget meget stor

velvilje til netop fortsat fortsat at fremme ligestillingen globalt der er desværre også et men vi ser desværre stadig at der er lande hvor kvinders og pigers rettigheder dagligt

der er endda lande som gør alvorlige forsøg på at bremse fremgangen og rulle lige rettigheder tilbage

er derfor vigtigt at vi står fast

i kampen for fremskridt

jeg sige at den nye perspektiv og handlingsplan for to tusind og femten viser at vi tager udfordringerne alvorligt både internationalt og herhjemme det her er en handlingsplan for i år det betyder jo ikke at der ikke sker noget på ligestillingsområdet

vi har sat rigtig rigtig mange ting i gang sidste år og forrige år

på nogen som helst måde af sig selv det er ikke en fast tilstand som man bare kan tage for givet

en fast tilstand som man bare kan regne med

både at kunne nyde og selvfølgelig også

at vi også gør tusind tak for ordet og tusind tak indtil videre for en rigtig god debat og jeg glæder mig selvfølgelig til

og der er nogle begrænsninger for hvad de kan med børnene i daginstitutionerne det synes jeg er ret alarmerende

vi var i samråd med ministeren og dengang fortalte ministeren at

jeg kunne godt tænke mig at høre når det er så tydeligt

ministeren sagde jo selv at det selvfølgelig ikke var i orden

den enkelte institution det betyder ikke

det har man heldigvis fundet på langt langt de fleste institutioner

det handler også om børnenes sikkerhed om man kan lide det eller ej

en diskurs om at alle mænd er er potentielle

pædofile men når det er sagt

jeg har også så vidt jeg husker opfordret

i ligebehandlingsnævnet den mulighed har man

inde på vil ministeren ikke tage det op på et højere plan

man ikke behøver at lovgive om alt og at nogle gange

at ministeren og regeringen er pragtfulde eksempler på

hvad man ville til hvad man gennemførte

ministeren nævner det jo i redegørelsen men der står ikke noget om

succes det er blevet eller hvor langt man er kommet eller noget som helst kan vi få lidt

med hensyn til exit prostitution

og halvfjerds eller otte og firs kvinder der har været igennem

et papir over så man kan se at det er mere end to og

også var inde på og der kan man

fra venstre og især fra fra fru fatma øktem

eneste

tvinge

i daginstitutionerne ministeren

på ingen måder

tage det lidt roligt prøv nu at trække vejret helt ned i maven

har vi lovgivet men det kræver også

det er også en vigtig del af det og det kan godt være at ordføreren ikke kan lide det men det er meget meget vigtigt og en stor og vigtig del

har jeg

det må være op til kommunerne selv det er det der er

er helt i orden at man er uenig men jeg synes ikke at man kan stå og fortælle andre mennesker i folketingssalen at de er helt hen i skoven og det er faktisk sådan jeg opfatter det ministeren siger

på knappen og så for at få et svar på om man synes det

mandlige pædagoger eller ej men det tror jeg lige at

jeg er uenig med sf jeg er også uenig med

om tilgangen til ligestilling meget uenig

det er ikke min kop te at have særregler for mandlige pædagoger jeg har

at man kan tage sagen op i ligebehandlingsnævnet og det mener jeg ærlig talt også man skal gøre

så er det først fru özlem sara cekic

tal fra ministeriet viser at det drejer sig om halvfjerdstusind mennesker det er næsten det dobbelte

tror jeg af hvor mange der er faldet ud af dagpengesystemet

lidt i perspektiv jeg synes også

en kultur der har udviklet sig i vores land i forhold til hvad man kan tillade sig og hvad man ikke kan tillade sig

der bliver udsat for sexchikane er kvinder jeg har indkaldt til den her forespørgselsdebat for at diskutere hvad

folketingets side forud for den her forespørgselsdebat

et samråd om sexchikane hvor begge ministre har været til stede både

og ligestillingsministeren og

mange af de problemstillinger der er i forhold til erstatningsniveauer i

vi rigtig gerne

nu har vi jo stillet en række spørgsmål og har fået en række svar nogle af

men vi har da trods alt fået en del svar og når man ser på de svar

fagforeninger jeg ved at 3f har arbejdet meget intensivt med det her

gå ind og gøre noget for at forebygge men også bekæmpe sexchikane

er der nogle ting der hindrer

ligesom er hele rammen om den her debat er hvad

at det er sf og enhedslisten

jeg glæder mig til debatten og jeg håber også at vi i fællesskab

samfundsproblem når der er en kultur der i den grad tillader sexchikane

er sexchikane også en del af det psykiske arbejdsmiljø

et af de prioriterede områder når det gælder

mig først gøre rede for de regler der gælder for seksuel chikane reglerne følger af arbejdsmiljøloven og er helt klare ingen ansatte må udsættes for seksuel chikane det er arbejdsgiverne der har ansvaret for at sikre at arbejdet på en arbejdsplads ikke medfører fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning eller seksuel chikane

også vigtigt at kollegaer arbejdsmiljørepræsentanter og selve virksomheden tager seksuel chikane alvorligt

det er nødvendigt med en forståelse for at det kan være svært at håndtere sexchikane det kræver både mod og åbenhed at tale om det vi ved alle at det er nemmere at tale om for eksempel en maskine der er afskærmet forkert

det vigtigt at der på virksomhederne bliver talt åbent om seksuel chikane både for at forebygge at det sker

at der er de redskaber der skal til hvis sexchikane opstår og inden den eventuelt kommer til at

eskalere

oplyse at det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø i perioden

tyve hvert andet år gennemfører en stor undersøgelse af arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser undersøgelsen hedder arbejdsmiljø og helbred

og er den største samlede samlede forskningsbaserede undersøgelse om arbejdsmiljø i danmark faktisk er

hele sekstentusinde og trehundrede beskæftigede personer der har svaret der foreligger ikke en endelig opgørelse af undersøgelsen for to tusind og fjorten men de første indikationer tyder på at omfanget af seksuel chikane er det samme som sidste

undersøgelser har gennem mere end ti år vist at omfanget af lønmodtagere der oplever en uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen faktisk ligger rimelig konstant omkring de tre procent det betyder selvfølgelig ikke

tal på tre procent derfor har regeringen også sat en række initiativer i værk og lad mig kort opridse hvad regeringen allerede har gjort for det første blev der i to tusind og elleve indgået en bred politisk aftale på arbejdsmiljøområdet med de såkaldte

og tyve strategier psykisk arbejdsmiljø herunder seksuel chikane er helt grundlæggende et prioriteret område i de strategier og dermed også i arbejdsmiljøindsatsen frem mod

tyve psykisk arbejdsmiljø er højt prioriteret i arbejdstilsynets tilsynsindsats ude på de enkelte arbejdspladser

gennemfører arbejdstilsynet en tilsynsindsats

har arbejdstilsynet oprettet en hotline om mobning og seksuel chikane

at forebygge men også håndtere seksuel chikane hvis den opstår endelig er der etableret en nemmere klageadgang for mobning og seksuel chikane så man via arbejdstilsynets hjemmeside let kan indsende en klage der derefter

hvad gør arbejdstilsynet så på tilsynsbesøgene psykisk arbejdsmiljø og altså også seksuel chikane er i fokus på størstedelen af arbejdstilsynets tilsynsbesøg konstaterer arbejdstilsynet at der er problemer med seksuel chikane afgiver tilsynet et påbud til virksomheden om at forebygge den seksuelle chikane påbud om sexchikane vil altid være ledsaget af et såkaldt såkaldt rådgivningstilbud det betyder at virksomheden har pligt til at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at løse og også forebygge problemerne der er altså tale om et ganske grundigt opfølgningsarbejde derudover udløser rådgivningspåbuddet en rød smiley til virksomheden på arbejdstilsynets hjemmeside det er jeg glad ved

tale om et ganske alvorligt arbejdsmiljøproblem

hvis der skulle opstå en situation med seksuel chikane

også omfatter den seksuelle chikane

har bevilget penge til et projekt der skal forebygge og håndtere seksuel chikane på omsorgsområdet projektet går ud på at udvikle metoder der kan hjælpe arbejdspladserne inden for omsorg med at forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet af klienter

projekt der løber over tre år lovforslaget om forebyggelse af vold trusler og chikane er nu vedtaget og trådte i kraft den første februar

i samarbejdet med arbejdsmarkedets parter om at udarbejde en bekendtgørelse der vil også blive udarbejdet vejledningsmateriale der forklarer

vil jeg nævne at regeringen for mindre end en måned siden har indgået en aftale med sf og enhedslisten

med at forebygge at problemerne rent faktisk vokser afslutningsvis vil jeg gerne understrege at der ikke skal herske tvivl om at regeringen tager sin opgave særdeles alvorligt når det kommer

at forbygge men også følge op på seksuel chikane på arbejdspladsen som jeg startede med at sige det er ikke acceptabelt

de initiativer som beskæftigelsesministeren netop har

ligestillingsminister ser jeg helt klart også seksuel chikane som en vigtig del af ligestillingsdagsordenen

første er det oftere kvinder end mænd der bliver udsat for chikane på arbejdspladsen og

kvindefag som for eksempel sosu medarbejdere

arbejdsmiljø og helbred det er fuldstændig

hvis seksuel chikane betyder at mænd og kvinder ikke har samme vilkår på deres arbejdsplads det er ikke okay at have en tone eller en omgangsform hvor kvinder eller mænd

gøres til grin eller nedgøres på grund af deres køn vi har en af verdens allerhøjeste andele af kvinder på arbejdsmarkedet og det er fuldstændig centralt at begge køn

set også i samfundet generelt

vigtigt at have fokus på at seksuel chikane ikke kun finder sted på

i det offentlige rum hvor især kvinder bliver chikaneret og trues det er som sagt ikke acceptabelt og kan ende med at

begrænse kvinders muligheder for netop at deltage i samfundet og i debatten og i yderste konsekvens i demokratiet det handler i vid udstrækning om den måde vi omgås

om holdninger og gensidig respekt

pligt til at sige fra både på jobbet og selvfølgelig også i det offentlige rum hvis vi oplever eller er vidne til sexchikane ud over de konkrete ting på arbejdsmarkedet som vi

jeg også igangsætte en undersøgelse af hvordan man kan sætte ind over for relevante målgrupper for netop at stoppe hverdagssexisme og sexchikane i det offentlige rum målet med indsatsen

bliver at skabe øget opmærksomhed på problemet og i øjeblikket

og lige præcis det her momentum skal vi bibeholde

jeg også nævnte i min foregående tale her skal vi konkret drøfte hvordan vi kan bidrage til at kvinder og mænd får lige muligheder for at deltage i det offentlige rum jeg har også sammen med den britiske ligestillingsminister netop sat hadefulde ytringer på nettet

dagsorden i forbindelse med et fælles panel

i new york det er nemlig også en dagsorden der har internationalt fokus det kunne vi også helt klart mærke

konference øget opmærksomhed er med til at skabe bevidsthed om at det er i orden at at markere sine grænser og sige fra både på arbejdspladsen og i hverdagen vi har også tidligere set hvordan kampagner og debatter bidrager til at ændre holdninger og adfærd for eksempel er vold i hjemmet i dag ikke et privat problem

set også et samfundsanliggende som vi alle sammen har et ansvar for at være med til at sætte en stopper for og selvfølgelig også at sige fra over for hvis vi er vidne til det nu er tiden sådan set kommet til at der også siges fra over for hverdagssexisme og sexchikane jeg vil til sidst her gentage

seksuel chikane er fuldstændig uacceptabelt og regeringen tager i den grad problemet alvorligt med konkrete initiativer derudover

er det vigtigt at vi alle både på arbejdspladsen

det er nemlig fordi vi kun i fællesskab kan løfte

de har prøvet at sige fra men der har været en masse mennesker omkring dem som ikke har hjulpet dem så de har stået fuldstændig alene i den situation og mange af dem er også endt med faktisk

meget meget syge af det jeg vil gerne herfra starte med

tusind tak til de fagforeninger især 3f

benhårdt kæmper en kamp for

indsats i forhold til den her problemstilling på arbejdsmarkedet tror jeg faktisk heller ikke at det her

på hvordan det står til i forhold til omfanget af sexchikane jeg sagde før halvfjerdstusind vil jeg faktisk gerne rette

der har været udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen inden for de sidste tolv måneder det svarer til tredstusind

sosu assistenter sygeplejersker fysioterapeuter ergoterapeuter og specialpædagoger og det rammer især

blev lavet i eu har seks og tyve til syv og tredive procent af danske kvinder været udsat for sexchikane

det er det højeste tal i eu

har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen men kun ni procent

arbejdsmarkedsundersøgelse der er lavet og tallet ligesom

hvor omfattende det her problem er i forhold til tredstusind mennesker

en masse ting fra ministerierne

er en to opkald om ugen

tredstusind mennesker der blev udsat for sexchikane på arbejdsmarkedet og når man

for den måde man registrerer

indgår man også forlig men ifølge 3fs optælling er tallet gennemsnitligt tre

fire årligt tallet var på tredstusind der blev udsat for sexchikane på arbejdsmarkedet

om sexchikane og det er fordi ligebehandlingsnævnet er indrettet på den måde

skal man jo ikke være professor for at kunne regne ud

dem der får hjælp dem der klager dem der får erstatning er et minimalt

grad brug for

i en pulje til at man skal lave nogle konferencer og nogle pjecer og

og vidneudsagn og alle de her ting

en handlingsplan og så kan vi jo prøve at

og enhedslisten om at afsætte to million kroner fra forebyggelsesfonden til at oplyse arbejdspladserne om sexchikane

baggrund opfordrer folketinget regeringen til at iværksætte en kortlægning af sexchikane på det danske arbejdsmarked med henblik på inden udgangen af to tusind og femten at fremlægge en handlingsplan til forebyggelse og bekæmpelse af sexchikane folketinget opfordrer regeringen til at lade erstatningsniveauet i retssager om sexchikane og anerkendelse af sexchikane som arbejdsskader

om arbejdsmiljø og vi kunne i fællesskab konstatere at målsætningerne

tyve strategien holder selvfølgelig ser vi alle gerne at ingen bliver syge af at gå på arbejde men vi må desværre også konstatere at vi ikke er i mål endnu men rammerne er lagt målene er ambitiøse og forpligtiger alle der har mulighed for være med til at sikre et bedre arbejdsmiljø udfordringen vi behandler i dag kommer ind under kategorien mobning og seksuel chikane og lad mig slå fast at disse to kategorier

det som måske kan være ment som en joke eller en kæk bemærkning kan have fatale konsekvenser og det skal vi ikke acceptere regeringen har

et forslag til vedtagelse og det bakker vi op om i venstre

for arbejdsmiljøet og der kommer det her altså også til at en væsentlig rolle så alt i

jeg er enig med ordføreren i at det her ikke er godt nok men lad os nu se om de her initiativer som vi i fællesskab sætter i søen ikke kan være med

til at dæmme op for de problemer som vi behandler her

forventninger til er at vi i langt højere grad involverer parterne

at parterne har en mulighed for at være med til

bliver bedre barerne får en mere fremtrædende rolle og så vil jeg ikke løfte sløret yderligere for de forhandlinger som pågår i øjeblikket jeg synes bare det er brandærgerligt at man kan tage sådan

når vi så sidder og forhandler og skal tage ansvar

arbejdspladsen er fuldstændig uacceptabelt i danmark har vi en tradition for et godt arbejdsmiljø og det skal vi holde fast i og udbygge vi skal nemlig kunne trygt på arbejde hver dag derfor skal

her på christiansborg hvor vi har et politisk ansvar for at forhindre sexchikane

og tage afstand fra sexchikane jeg synes egentlig at ministeren har gjort meget fint rede for både omfanget af og reglerne for

det er vigtigt at bemærke at seksuel chikane naturligvis er strafbart

har været en del af arbejdet blandt andet i forbindelse med

tyve strategien og det er rigtig vigtigt socialdemokraterne

med til at sætte fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø og at det er nødvendigt for en god arbejdsplads ministeren har desuden også gjort rede for en række af de initiativer som regeringen har sat i verden for netop at sikre et bedre

er ikke nødvendigvis et nemt emne at tage fat i på en arbejdsplads

seksuel chikane og derfor er

og give nogle redskaber til at håndtere problemerne med seksuel chikane

herudover må vi

en løbende indsats i forhold til seksuel chikane på arbejdspladsen med en omfattende oplysningskampagne konferencer og diverse

arbejdere har ordentlige arbejdsforhold og herunder et ordentligt arbejdsmiljø

seksuel chikane på danske arbejdspladser

sikkert og sundt at gå på arbejde reglerne for arbejdsmiljø er klare og ingen ansatte må udsættes for seksuel chikane et flertal af folketingets partier

to tusind og elleve enige om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til

tyve et af de prioriterede områder i strategien er psykisk arbejdsmiljø

herunder seksuel chikane folketinget noterer sig at der er taget en række initiativer

forebyggelse af seksuel chikane for eksempel er der vedtaget en ændring af arbejdsmiljøloven om at forebygge arbejdsrelateret vold trusler og chikane uden for arbejdstiden arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser rettet mod psykisk arbejdsmiljø er forlænget og der er oprettet en hotline

mobning og seksuel chikane beskæftigelsesministeriet følger udviklingen

der udsættes for seksuel chikane på arbejdspladsen

sætte fokus på seksuel chikane i det offentlige rum der

det vi diskuterer om der skal være en handlingsplan i forhold til sexchikane og det regeringen har

man skal gå ind og sige vi skal

hvis man nu er sådan lidt kæk og lidt kvik i bemærkningen

i må gerne grine her for det var en joke men når man så

seksuel chikane er så synes jeg også

jeg tror faktisk det er særlig rart og jeg skal ærligt indrømme at der også er nogle ting som jeg er blevet meget mere opmærksom på i og med at vi

hvordan tingene står til og nu bevæger jeg min hånd

ved min mand hvad er det er jeg specielt meget dummere end ham skal jeg have tingene forklaret på en anden måde

nu

kommer med men jeg synes faktisk det er noget man skal tænke over når vi sådan bevæger os

seksuel chikane kan være så mange ting for de forskellige personer jeg plejer godt at kunne vippe folk af pinden hvis jeg synes tingene bliver for meget men jeg synes at det er værd at tænke over for der er måske nogle der ikke har det i sig

at kunne sige nej eller synes at hvis de siger nej

også betragtet som sippede

man nu skal kalde det

jeg tror at dem der oplever seksuel chikane har det rigtig skidt

arbejdsmiljø når vi taler om folk der går ude på arbejdspladserne og oplever de her ting så også hjælper dem

kunne sige fra og hjælper dem til at kunne lære

håndtere problemet jeg tror det er ganske vanskeligt at lovgive sig

lovgive om hvordan folk skal gebærde sig over for hinanden er meget vanskeligt

forstå hinandens signaler for det er jo lige så vigtigt at man forstår hertil og ikke længere

man skal gøre når man skal håndtere seksuel chikane

at dansk folkeparti er en del af den aftale der ligger om

som det har været i mange år længere

i danmark kan man sige om ikke andet vi krammer stort set gud og hvermand

mærkeligt at tænke på

at man ved at få sat fokus på det

gjort noget ved seksuel chikane jeg mener faktisk

synes

egentlig ikke på at negligere seksuel chikane men jeg synes også

er det nedværdigende at når man står som mand og taler til en kvinde

skal kvinden lige nusses på ryggen er det seksuel chikane det behøver det ikke at være

godt være enige om og der er også nogle der synes at det her er helt okay det er også helt okay måske at kramme men der er også nogle der ikke kan lide det

selvfølgelig er det seksuel chikane hvis der er en der går og klapper en bagi

udtrykt mig lidt kluntet men jeg håber at ordføreren forstår

ser på hvad flertallet faktisk vil gøre eller ikke vil gøre for at undgå at seksuel chikane på

forslag til vedtagelse siger at ingen må udsættes for seksuel chikane

som en god målsætning men hvad gør de ved det både når jeg ser på den nuværende regering og ikke mindst den tidligere regering

synes jeg at der bliver gjort alt for lidt ved dette problem som er kæmpestort for dem der bliver udsat for chikanen de undersøgelser som ikke mindst

at problemet med seksuel chikane faktisk er steget de senere år

toogfyrretusind kvinder fra otte og tyve eu lande viser at syv og tredive procent af danske kvinder har oplevet en form for sexchikane det seneste år og rapporten viser at fyrre procent af danske kvinder har siden de var femten år oplevet fysisk eller seksuel vold begået mod dem af en

der ikke var deres partner det giver faktisk en kedelig førsteplads i statistikkerne

var femten år oplevet sexchikane kun sverige ligger højere med en andel på en og firs procent

desværre giver disse tal et vink

med en vognstang om at problemet er større end det der står i flertallets vedtagelse de siger jo at seksuel chikane er en del af det psykiske arbejdsmiljø som de påstår

at det er gået den forkerte vej med at bekæmpe de psykiske arbejdsmiljøproblemer

samtidig er steget

psykisk overbelastede de senere år ifølge flertallets

man at det er godt nok når både beskæftigelsesministeren og ligestillingsministeren vil følge udviklingen jeg synes faktisk det er noget tyndt

bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet på grund af seksuel chikane

kvinder som starter på et arbejde inden for de såkaldte mandefag

det her handler om et stort problem for ligestillingen mellem mænd og kvinder jeg mener at vi skal have en handlingsplan for at få bekæmpet seksuel chikane både på og uden for arbejdspladserne et første lillebitte skridt sker når vi har lavet en aftale med regeringen og sf om en indsats for at skaffe bedre viden om hvordan man forebygger og håndterer problemet med seksuel chikane

udvikler sig endnu mere og jeg går ind for at vi kan udbygge sanktionerne for arbejdsgiverne som lukker øjnene eller

bruger seksuel chikane over for deres ansatte til sidst vil jeg citere kønsforsker anette borchorst professor på

vi mangler konkret viden om hvor den seksuelle

chikane foregår men efter hvad jeg hører er der særligt problemer på arbejdspladserne

at der skal ske noget for at bekæmpe seksuel chikane det går ud over den enkelte og for mange glider ud af arbejdsmarkedet med sår på

er det viden forskning statistik lovgivning vejledning og så er det også vigtigt at man forsøger at definere det begreb som man tager op nemlig sexchikane hvad er sexchikane hvordan forstår man det begreb

det som overgreb trusler overskridelse af personlige grænser

det er et meget alvorligt emne som sf har taget op her og som er vigtigt

ordføreren også påpeger for de mennesker som bliver udsat

personlige grænser det er også et emne

man må forvente at arbejdsmarkedets parter tager hånd om det er et emne som er ekstremt svært at styre og regulere herinde fra borgen det er den enkelte arbejdsgiver som skal skride ind hvis der sker overgreb på arbejdspladsen

sf er et parti som

emner sexchikane er et vigtigt emne mobning som sf også arbejder meget med er et vigtigt emne

og have en diskussion om

det er også vores forståelse af det der

de reelle vilkår

relationen mellem mennesker empatien ansvaret

ud i relationen mellem mennesker altid det betyder ikke at vi ikke skal gøre noget men det betyder at vi skal gøre os helt klart hvad det er vi skal gøre herinde fra folketinget

man skal gøre ude på arbejdspladserne

for et ansvar der ligger mellem mennesker for vi kommer nogle gange til kort vi kan ikke desværre regulere os til anstændighed

ordentlighed i alle livets forhold selv om vi gerne ville og det er noget som vi i liberal alliance tager med os det personlige ansvar fylder noget det skal fylde noget sådan må

at vi herinde har en begrænsning i hvordan vi kan regulere den ordentlighed og anstændighed der skal være mellem mennesker der er ansat på en

godt arbejdsmiljø

sexchikane er med i den samlede strategi på

og tyve som vi jo fra konservativ side er en del af

med den aftale som blev indgået i to tusind og elleve

for ikke så længe siden drøftet som andre også har været inde på det her med

og tyve og hvordan det går overordnet set går det på arbejdsmiljøområdet jo i den rigtige retning som andre også har været inde på men lige præcis i forhold til psykiske

er der en let stigende tendens det er meget tidligt at sige meget præcis hvad det dækker over hvorfor den er

hvad der nødvendigvis skal til for at ændre på den men en af de ting som man i hvert fald godt kunne få på fornemmelsen

den overordnede arbejdsmiljøindsats går i den rigtige retning

det her område ikke ser ud til at

blevet mere i orden at italesætte psykiske arbejdsmiljøproblemer det er

blevet mere og mere anerkendt som sådan også i vores samfund

psykiske lidelser er

lige så væsentlige og har lige så stor betydning for folks helbred som fysiske

det psykiske område jo på mange områder også inden for sundhedsområdet været

og derfor kan man også godt forestille sig at en del af den statistik dækker over at nogle af de problemer der måske ikke er kommet frem før rent faktisk gør det nu det er selvfølgelig rigtig rigtig vigtigt at vi holder øje med om det

er tilfældet eller om der er andre grunde til den forskel som man ser i statistikken men helt grundlæggende er det nok vigtigt

få en lidt mere valid statistik over en lidt længere periode før vi

det vi i mellemtiden

fortsat at fokusere på

at sikre et godt arbejdsmiljø det er som andre også har været inde på noget af det vi sidder i forligskredsen om

specifik handlingsplan på på lige præcis det her område kan jeg lige så godt forlods sige at for os handler det om at se sexchikane som en del af det psykiske arbejdsmiljø og dermed også tage hånd om det som en del af det psykiske arbejdsmiljø også fordi

rigtig mange snitflader mellem noget der kan være sexchikane og noget der på en anden måde kan være et dårligt psykisk arbejdsmiljø altså at man man kan komme ind i en ond spiral hvor sexchikane blot er en del af det man bliver

derfor er det rigtig vigtigt at se på en samlet indsats på det her område

det er jo sådan på på arbejdsmarkedsområdet at vi generelt

model der gør at det er arbejdsmarkedets parter der tager vare på en rigtig stor del af området

arbejdsmiljø lovgiver vi noget mere præcist end vi gør på mange andre områder men stadig på en måde hvor vi meget inddrager parterne i de overvejelser de drøftelser

der bliver gjort og inden vi laver lovbehandlingen og det her er jo et område hvor

også herfra tak for at vi nu har debatten men altså også en fastholdelse af at det er vigtigt at tage det her emne ind i den samlede helhed i forhold til den samlede arbejdsmiljøindsats

kan have og også har ganske alvorlige konsekvenser det tror jeg ikke der er nogen

at der er flere led hvor man skal arbejde med den her problemstilling og det har debatten vel

også vist

som handler om det ansvar man påtager sig som ansat ude i en virksomhed at man har fokus på de her ting

de her debatter ordet handlingsplan har fyldt relativt meget i debatten

temperamentsspørgsmål om der er

den opfølgning der er når man støder på

så det bliver rent faktisk taget ganske alvorligt og også nogle af de tiltag som vi blandt andet sammen med sf og enhedslisten har fået

her på det sidste viser at det er i

og det gør jo at der er grund til at vi fortsat har opmærksomhed på vi blandt andet med en debat som her i dag men også med konkrete tiltag jeg kan da bare glæde mig over at

ad nogle omgange har kunnet have fokus på det og i øvrigt også træffe nogle konkrete beslutninger

så kan man jo gå efter den der har lavet sexchikanen hvad er ministerens holdning til at man nu kan gå efter arbejdspladsen så man på den måde også kan lave et tilsyn

mener ministeren det er en god idé eller mener ministeren at vi skal blive ved med

det er jo rent faktisk sådan at når arbejdstilsynet kommer ud så er det virksomheden som har et ansvar på det her område det er også virksomheden som bliver pålagt

skulle sørge for at der er et rådgivningsforløb hvis der har været seksuel chikane og det er virksomheden som mister sin smileyordning så virksomheden er i høj grad omdrejningspunkt i forhold til det her

helt konkrete at vi har en god tradition for

domstolene som afgør den slags ting jeg tror ikke det er klogt at vi uanset hvor sympatisk man kunne synes det

at her lovgiver vi så i forhold til det jeg holder

cekic

arbejdsmarkedet det er et rigtig rigtig højt tal

i forhold til hvad

dybt uacceptabelt det gælder uagtet om det foregår på arbejdspladsen

regeringen har taget fat med en række konkrete initiativer på arbejdsmarkedet som beskæftigelsesministeren også har

sat fokus på problemstillingen generelt uden for arbejdspladsen

problemet i dagligdagen det kan som rigtig mange har været

være med til at ændre holdningen til hvad der er acceptabelt

det var selvfølgelig også den opfordring jeg kom med i min

både beskæftigelsesministeren og

ikke give nogen mening at få lavet en undersøgelse undersøgelsen bliver

blive klogere og i al ydmyghed også blive klogere på det her emne så man igen

til at se de meget gode resultater som jeg ikke

tvivl om at regeringen vil iværksætte for nu har man

at der var forhandlinger og at der var alle mulige ting på vej

tage kontakt til ligestillingsudvalget for at høre om vi ikke kan lave en høring om sexchikane så vi

i forhold til sagsforløb og alle mulige andre ting

have nogle konkrete bud på hvad vi kan gøre